gøre opmærksom på at en eventuel afstemning om forslag til vedtagelse udsættes til klokken tretten først giver jeg ordet til

herre kristian jensen som ordfører for forespørgerne

lovgivningen og rammerne i grundloven også i det daglige arbejde skrives og tales der meget om

de smukke hensigter med god lovkvalitet ikke mindst i regeringsgrundlaget hvor regeringen svinger sig op på de høje retoriske nagler hvis man læser regeringsgrundlaget kan så sætter regeringen

sikre gode høringsfrister og så videre problemet er blot at der er himmelvid forskel på erklæringerne i regeringsgrundlaget

virkeligheden i folketingsarbejdet jeg skal være den første erkende at også tidligere regeringer har haft sine udfordringer med for eksempel at overholde alle svarfrister men siden valget er udviklingen gået skævt for meget mere og meget andet end bare svarfrister og det er på trods af de mange løfter fra netop regeringsgrundlaget vi har set en regering med så korte høringsfrister

i protest mod den urimelige tidsramme vi har set en regering som ikke møder op til samråd inden for den tidsramme der er fastlagt i håndbog i folketingsarbejdet og det betyder at samrådsspørgsmålene på den måde risikerer at blive uaktuelle

i folketinget vi har set et enigt udvalg for udlændinge og integrationspolitik

fordi ministeren valgte at sende en rapport til medierne i stedet for at sende den

vi har set en minister der stik mod folketingets tradition for samarbejde

parti teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag først efter protester fik folketinget den nødvendige juridiske bistand der er alt i alt mange gode grunde til at tage denne debat om hvordan regeringen vil leve op til det fælles mål om bedre lovkvalitet og jeg ser frem til at høre regeringens

mellem folketinget og regeringen helt centralt et tæt samarbejde er blandt andet vigtigt for at træffe de nødvendige og langsigtede beslutninger samarbejdet er også afgørende for at kunne levere offensive svar på de udfordringer som danmark som et lille land i en globaliseret verden står over for

regeringsgrundlag fremlagt et program for god regeringsførelse programmet vil styrke samarbejdet mellem folketinget og regeringen yderligere

skal sikres gennem en række forskellige tiltag for eksempel ved høring af parter der er berørt og som har interesse i et lovforslag

at tingene går ordentligt for sig kontrollen er blandt andet en forespørgsel som den vi har

det ikke mindst de mange spørgsmål til ministrene der udgør kontrollen jeg har i folketingets udvalg for forretningsordenen på regeringens vegne givet udtryk for at vi ønsker at styrke samarbejdet om god regeringsførelse i løbet af folketingsåret

været rejst kritik af blandt andet høringerne vedrørende nogle af regeringens lovforslag og også af ministrenes svar på folketingsspørgsmål det er også emner som indgår i forespørgslens ordlyd i dag rimelige

høringssvar og høringsnotater skal forelægge i god tid tid inden første behandling af lovforslaget her i folketinget jeg forstår godt den kritik som berørte organisationer partier i folketinget og folketingets formand er kommet med i forhold til høringsfristerne vedrørende nogle af ministrenes lovforslag

vedrørende spørgsmål til ministrene

det selvfølgelig et centralt element som jeg sagde i forhold til kontrollen af regeringen derfor står der også i regeringsgrundlaget og jeg citerer regeringen vil bestræbe sig på at besvare spørgsmål fra folketinget fyldestgørende og inden for tidsfristen

af de enkelte svar

skyldes politiske uenigheder end den egentlige kvalitet i forhold til svarene svartiderne ja her viser folketingets seneste statistikker at andelen af rettidige besvarelser ligger på samme niveau som under den tidligere regering folketinget og regeringen arbejder som de fleste ved

for øjeblikket med planer om ændringer af spørgetimen det er ændringer som skal gøre spørgetimen mere aktuel og levende

det understreger både min og regeringens prioritering af hele det her område men som sagt regeringen lytter naturligvis

den kritik der er rejst

at der er en forståelse for

travlt med eu formandskabet som har lagt beslag på en stor del af ministrenes tid

at vi også ved afslutningen af de sidste to tidligere folketingsår har haft højlydte debatter om korte høringsfrister dispensationer fra folketingets frister og så videre

jeg husker også tidligere voldsomme diskussioner mellem oppositionen og regeringen om hvorvidt svar var fyldestgørende

de kom til tiden det tror jeg egentlig ikke der er så meget nyt i jeg ser frem til en god debat i dag

for muligheden for at tale om god regeringsførelse både den del af forespørgslen der vedrører rimelige høringsfrister og den del der vedrører fyldestgørende besvarelse af folketingsspørgsmål er jo vigtige

indeholder regeringsgrundlaget også som

statsministeren jo allerede har nævnt en opregning af en række punkter med konkrete initiativer om god regeringsførelse som skal sikre en bedre lovkvalitet og forbedre de generelle muligheder for kontrol med regeringens embedsførelse

sige noget om besvarelse af folketingsspørgsmål og endelig vil jeg knytte enkelte bemærkninger til de øvrige dele af regeringsgrundlaget om god regeringsførelse regeringen finder

det som nævnt vigtigt at sikre en høj lovkvalitet det er vigtigt at have klarhed over hvilken indstilling andre myndigheder og relevante organisationer har til et påtænkt lovforslag høringssvarene har således

med at udforme det endelige lovforslag som skal fremsættes for folketinget

betydning for folketinget i forbindelse med den videre lovgivningsproces hvilket jeg i øvrigt skal vende tilbage til

fremgår det også af programmet for god regeringsførelse at der i forbindelse med at lovforslaget sendes i høring skal fastsættes rimelige høringsfrister der sikrer at organisationer og andre høringsparter har ordentlig tid til at gennemgå lovforslaget og også ordentlig tid til at udarbejde kommentarer

følger af justitsministeriets vejledning om lovkvalitet at høringsfristen må afpasses efter de nærmere omstændigheder men bør være så lang at

de hørte parter har mulighed for at udarbejde fyldestgørende svar

bero på en konkret situation og vurdering af hvor lang en høringsfrist

at der i praksis vil kunne være behov for at en kort høringsfrist fastsættes ud fra en konkret afvejning hvor lovforslagets karakter

hurtig ikrafttræden også indgår for eksempel kan det være forsvarligt at høringsfristen er kortere for mindre omfattende eller rent tekniske lovforslag og der kan være et ønske om en hurtig ikrafttræden af et lovforslag der for eksempel knytter sig til finansloven generelt bør man dog naturligvis søge at begrænse korte høringsfrister mest muligt

der i lyset af sagens karakter er behov for

bør dette meldes ud i forbindelse med at lovforslaget sendes i høring med en kort høringsfrist

ligesom statsministeren godt den kritik som er fremkommet i forhold til høringsfristerne ved nogle af de lovforslag der er blevet fremsat i indeværende folketingssamling og det er som statsministeren også sagde noget vi vil drøfte i regeringen men

sige at man ikke bør glemme at der har gjort sig nogle helt usædvanlige forhold gældende i forbindelse med

står midt i varetagelsen af et omfattende eu formandskab her i første halvår af to tusind og tolv og det er klart at det lægger beslag på rigtig mange ressourcer i ministerierne

forberede eu formandskabet det kan betyde at ministerierne har været nødsaget til at tilrettelægge arbejdet med lovforslag anderledes end normalt samtidig er ministerierne på grund af valget og regeringsdannelsen i efteråret to tusind og elleve også kommet lidt senere fra start med lovforslagene end i et normalt folketingsår men når det er sagt

det samtidig vigtigt for mig igen at slå fast at regeringens klare holdning er at der skal fastsættes rimelig høringsfrister

som det i øvrigt også fremgår af regeringsgrundlaget

jo fremgår af justitsministeriets lovkvalitetsvejledning at materialet normalt oversendes til folketinget samtidig med fremsættelsen og senest torsdag i ugen før førstebehandlingen regeringen er fuldt opmærksom på vigtigheden af at folketinget

og ministeriernes bemærkninger det

opfattelse at en ansvarsfuld regering bør være optaget af at fremme folketingets muligheder for at kontrollere regeringens embedsførelse det er i den forbindelse naturligvis vigtigt at ministerier og ministre besvarer spørgsmål fra folketinget fyldestgørende og inden for

også et særskilt punkt i programmet for god regeringsførelse herudover indeholder programmet for god regeringsførelse også

element vedrørende offentlige høringer det fremgår således at regeringen i samarbejde med folketinget vil arrangere offentlige høringer i forbindelse med igangsættelse af kompliceret lovgivning hvor eksperter og interesseorganisationer kan fremlægge synspunkter og styrke

folketinget skal lovgive som vi ved

folketingets udvalg jo allerede i dag muligheder for at afholde tematiske høringer om emner

belyst et emne fra flere vinkler det kan blandt andet omfatte omfatte offentlige høringer

forslag til kompliceret lovgivning

eksperter og interessenter til at

viden og synspunkter om emne eller lovforslag

folketingsmedlemmerne regeringen er naturligvis indstillet på fortsat at indgå i et konstruktivt samarbejde med folketingets udvalg

natur spiller en stor rolle hvorledes folketinget stiller sig til et spørgsmål om at arrangere en offentlig høring vedrørende for eksempel et lovforslag omvendt vil vi fra regeringens side og det vil i praksis sige de enkelte ministerier løbende overveje om der er lovforslag

jeg sige at god regeringsførelse er et vigtigt fokusområde for regeringen derfor har regeringen også fremlagt et program for god regeringsførelse der vil kunne medvirke til at sikre en bedre lovkvalitet

der skal naturligvis være rimelige høringsfrister og der skal svares fyldestgørende på folketingets spørgsmål for nu at svare helt klart på det

om regeringen selv tager debatten helt alvorligt kritikpunkter bliver negligeret fejl bliver bagatelliseret og egne løfter

en ting er hvad man skriver i et program i regeringsgrundlaget

er den hverdag der opleves som folketingsmedlem et af de vigtigste værktøjer til at sikre en god lovkvalitet

er at sende lovforslag i høring blandt berørte parter og organisationer

vi har rigtig dygtige embedsmænd i danmark

at tage højde for alle vinkler og spørgsmål når

har skiftende regeringer benyttet sig af at sende lovforslag i høring det giver gode råd og forslag til stærkere og bedre lovgivning i

sendte regeringen sit lovforslag i

at det ikke var muligt at give meningsfyldte svar selv rådet for socialt udsatte

indholdet i forslaget var stærkt kritiske over for en høringsfrist på kun en dag hvilket de fortalte om

blandt andet drs hjemmeside advokatrådet kaldte i den konkrete sag den korte høringsfrist for en hån en klage over netop den korte høringsfrist

fru jane heitmann fik folketingets formand til at love

samtale med statsministeren det forventer jeg selvfølgelig sker men hvis samtalen har fundet sted

om ændring af lov om kommunal grundskyld blev sendt i høring med alt for kort en frist her blev lovforslaget sendt ud på en mail den syvende maj klokken sytten seksten altså efter normal kontortids ophør

klare besked at svarene skulle være tilbage

altså i bedste fald under to døgn og realistisk set meget mindre og det er ikke som justitsministeren nævnte et rent teknisk lovforslag det er tværtimod et meget kompliceret skattemæssigt lovforslag der har voldt flere ministerier og flere regeringer problemer med at få det rigtigt formuleret derfor er det for kort

kan citere fra boligselskabernes landsforenings

høringssvar indledningsvis må vi

de meget korte høringsfrister øger risikoen for lovsjusk vi har brug for større respekt om det arbejde der udføres i organisationer foreninger og virksomheder

bedre et andet kritisk punkt fra venstres side er socialministerens beslutning om ikke at ville yde yde teknisk bistand til et ændringsforslag som venstre gerne vil fremsætte jeg ved faktisk ikke hvor gammel aftalen egentlig er jeg kan bare sige at i de fjorten år jeg har været medlem af folketinget har det været en stående aftale at et parti kunne bede en regering om at hjælpe med de juridiske formuleringer sådan at vi får ændringsforslagene korrekt formuleret og jeg har ikke tidligere oplevet at en regering har sagt nej til at yde en sådan teknisk bistand

og vi fik kvalitetssikret det ændringsforslag som vi stiller

hundrede og seks men det burde ikke være rigtigt at det er genstand for politisk slagsmål det burde være en indgroet del af det danske folkestyre

problemer med blandt andet fastlæggelse af tidspunkter for samråd hvor vi ønsker en hurtig afvikling af samrådene for at sikre høj aktualitet og mulighed for en hurtig reaktion det er derfor ikke rimeligt at regeringen udskyder og udskyder samråd til tidspunkter hvor spørgsmålene har

aktualitet og relevans

vores opfattelse at demokratiet vil stå stærkere hvis regeringen har en ægte interesse i at sikre god lovkvalitet og som jeg har gennemgået

stribe kritikpunkter hvor regeringen er blevet kritiseret både af egne organisationer

i mine øjne to vigtigste forhold i forhold til god lovkvalitet

er folketingets mulighed for at udøve kontrol med den udøvende magt både i handlinger og i udsagn

som fremsættes og som vil binde borgerne efter en vedtagelse det første punkt har regeringen siden valget forsømt med manglende eller mangelfulde svar og urimelig forsinkede samråd her kan regeringen så forsøge at undskylde sig med at der har været travlhed med eu formandskabet men omvendt har oppositionen været langt mere tilbageholdende med for eksempel at indkalde til samråd

i den tidligere folketingssamling derfor vil afgivelse af korrekte svar overholdelse af retningslinjer for hvornår samråd med videre skal afholdes være noget som venstre vil holde meget øje med i de kommende år det andet punkt er mere alvorligt nemlig det med høringsfristerne for uden tilstrækkelig forberedelse af lovgivning vil vi komme til at binde danskerne på helt forkerte og utilsigtede måder jeg skal derfor på vegne af venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti fremsætte følgende

folketinget understreger at det er vigtigt at sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister der sikrer at organisationer og andre høringsparter har ordentlig tid til at gennemgå lovforslag og udarbejde kommentarer desværre har dette ikke været efterlevet i tilstrækkeligt omfang folketinget opfordrer derfor regeringen til at sikre bedre lovkvalitet blandt andet ved i højere grad at leve op til kravene

fire partier vil naturligvis indgå i de videre forhandlinger

vigtige principielle debat som vi er fuldstændig enige om er vigtig jeg tror også vigtigt at have en vis

på den meget meget høje hest og red af sted mod solnedgangen selv om det kan være smukt nok et eksempel er at vi har en ret kort høringsfrist når det drejer sig om investeringsvinduet som

tusind ekstra arbejdspladser næste år det er den slags

må ske temmelig hurtigt temmelig kvikt det vil sige med en kort høringsfrist

for realisme synes jeg også vi har brug for

forslag som hvis ikke det bliver afklaret vil bremse investeringslysten

to konkrete eksempler i

pludseligt opstået forslag som man ikke havde tid til at forberede eller give en længere høringsfrist særlig ikke

allerede på det tidspunkt hvor man fremsatte lovforslaget havde varslet folketinget om at man ville udskyde afslutningen derfor kunne man sagtens have givet mulighed for at flere kunne komme med kvalitative indspark til

ændring af grundskyld

pludselig opstået problemstilling

de punkter hvor der kan være en investeringsmæssig samfundsmæssig

på skatteområdet hele spørgsmålet om lukning af skattehuller hvor det i sagens natur ikke er muligt at lave en høringsfrist

sagde fra talerstolen så det er fint og godt men hvis man så sammenligner med hvordan det gik dengang partiet venstre sad i regering vil ordføreren så give mig

samrådsdeltagelse og andet der er

set ikke fremvist nogen statistikker der viser at det skulle være gået anderledes dårligt med den her regering jeg er helt enig i at

har fra vores ti år i regering

er grunden til at vi vælger at

det her emne er at vi nu står ved afslutningen af regeringens første

hvor regeringen roser sig selv og sine egne høje ambitioner

hvor fantastisk meget bedre man vil gøre

nu efter et folketingsår gøre status

regeringen har gjort for at leve op til sine egne skønne ord om sine egne fantastiske evner og det er bare et pauvert resultat der kommer ud af det

på en række andre områder hvor det været nødvendigt fra folketingets side at tage regeringen i skole

om om den tidligere regering var værre end den nuværende og omvendt

meget ud af måske skulle vi prøve

vi kan gøre for at gøre det bedre i fremtiden uanset hvilken regering vi har den interesse har vi jo alle sammen da vi

om han ikke når vi snakker høringsfrister er enig med mig i

skal behandles i folketingssalen regler vi dispenserer fra når det er nødvendigt

regler for hvor lang en høringsfrist der bør være hvor folketinget så efterfølgende må

hvis man skal dispensere fra det det andet spørgsmål til herre kristian jensen berører jo lidt arbejdet i folketingssalen synes herre kristian jensen ikke også

var noget nyt da et flertal i folketinget i sidste uge

andenbehandlingen af det beslutningsforslag

der skal være lidt omhyggelige med at sikre hinandens interesser

en grundig snak på tværs af

partier om hvorvidt man måske skulle lave regler for høringsfrister sådan at der er en sikkerhed for

hvis det så af en eller anden særlig grund som for eksempel

det skal folketinget tage stilling til om man vil lave den fravigelse på præcis samme måde som da man for nogle år siden indførte tredive dages fristen fra fremsættelse til vedtagelse hvor det også er et flertal i folketinget der skal tage stilling til hvorvidt man vil fravige den frist derfor synes jeg det ville være glimrende at få lavet sådan et kvalitativt arbejde jeg må sige at jeg ikke kan mindes at have været til stede i salen da man havde diskussionen

man skal være meget meget varsom med at nægte folketingsmedlemmer at få sager til behandling igen i

folketingsudvalg hvis der fremkommer reelt nye oplysninger der gør at man har et nyt grundlag

er meget glad for hans tilkendegivelse

at vi kan indlede en diskussion vel i udvalget for forretningsordenen om hvordan vi kan sikre at det med høringsfrister bliver opfyldt bedre end det bliver i dag

er rigtig godt og jeg tror at vi skal erkende at alle regeringer altid vil have

besværet med at overbevise et flertal i folketinget om det og så får vi ikke bare den der diskussion hvor

er enkeltstående lovforslag der kommer op og hvor man

til det konkrete lovforslag jeg skal bare bemærke til

helst skade ved at udsætte behandlingen

i udvalget nok bør genoprette den tradition jeg

sådan åbenlys chikane og forsinkelsesprocesser

og såfremt der fremkommer reelt nye oplysninger

noget der bør forankres i udvalget for forretningsordenen altså hvordan man får lavet et stærkere sæt spilleregler i forhold til at kunne leve op til det

som vi har oplevet i det forløbne år har været

en ganske særlig situation og at der

lovforslag men tværtimod været tale om det stik modsatte og alligevel er det blevet presset

forespørgselsdebat for os socialdemokrater er

en ansvarlig regering optaget af at fremme folketingets muligheder for at kontrollere regeringens embedsførelse derfor er det også et helt særskilt punkt under programmet for god regeringsførelse

til forberedelse af den her debat dykket lidt ned i tallene

jeg prøvede også tidligere under venstres ordførers tale en vis grad

det er gået med den tidligere regering i forhold til

venstre selv sad på embedsværket jo det forholder sig sådan

var andelen af rettidigt besvarede udvalgsspørgsmål i de fire kvartaler i folketingsåret mellem syv og tres procent og to og halvfjerds procent altså syv og tres til to og halvfjerds procent var rettidigt besvaret

er svartiderne seks og halvfjerds procent og en og halvfjerds

altså en lille forbedring i forhold til sidste folketingsår

på andelen af § tyve spørgsmål og hvordan vi har fået regeringens svar rettidigt så er billedet faktisk det samme

ingen har

mulighed for at kontrollere regeringens embedsførelse altså stille spørgsmål og forlange svar

for demokratiet derfor er det jo også kun tilfredsstillende at det har regeringens bevågenhed vi har en regering der selv i et ekstraordinært presset folketingsår med folketingsvalg og med et krævende eu formandskab hvor ministrene skal lede møder andre steder end i danmark faktisk formår at ligge en anelse bedre end vk regeringens sidste bedrifter hvad angår betjening af folketinget og som sagt vil regeringen fremadrettet have fokus på at sikre folketingets mulighed

på det andet element i dagens debat nemlig de rimelige høringsfrister det

jo i programmet for god regeringsførelse at der skal fastsættes rimelige høringsfrister og det gør det fordi organisationer og andre høringsparter skal have rimelig tid til at gennemgå lovforslagene og indsende deres høringssvar det giver et bedre lovarbejde og de høringssvar indgår jo i ministeriernes arbejde

derfor er det selvfølgelig vigtigt at kende den indstilling som de relevante høringsparter har til lovforslaget

er det også tilfredsstillende at man kan notere sig at regeringens holdning er at vi skal have rimelige høringsfrister det fremgår også af regeringsgrundlaget i debatten lige før

den bedste vilje og hvor man virkelig prioriterer den her problemstilling

så er der nogle gange hvor det er påkrævet at folketinget kan handle hurtigt at vi kan håndtere en krise et skattehul det

private virksomheder mulighed for at investere ekstraordinært for at skabe ekstraordinært arbejdspladser i en tid hvor danmark mangler dem og for at sikre at

får den modsatte effekt skal der handles hurtigt og

vil jeg sige at vi socialdemokrater er optaget af at sikre en god regeringsførelse der skal være åbenhed der skal være gode vilkår for at udøve parlamentarisk kontrol med regeringen god lovkvalitet skal sikres med rimelige høringsfrister men også som jeg nævnte med mulighed for

begge dele hører til i et velfungerende demokrati det er jo lige præcis baggrunden for at regeringen har lagt sit program frem at folketingets øvrige partier er enige med os i at vi også fremadrettet skal have fokus på at sikre en god regeringsførelse er vi jo kun tilfredse med derfor skal jeg på vegne af socialdemokraterne det radikale venstre sf og enhedslisten oplæse følgende forslag til vedtagelse folketinget lægger vægt på at der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem folketinget og regeringen folketinget noterer sig med tilfredshed at regeringen har fremlagt et program for god regeringsførelse med det formål at sikre en bedre lovkvalitet og forbedre de generelle muligheder for at føre parlamentarisk kontrol med regeringen

fastsættes rimelige høringsfrister vedrørende lovforslag

besvares fyldestgørende og rettidigt derfor beklager folketinget at lovforslag i visse tilfælde er udsendt med meget korte høringsfrister selv om folketinget anerkender at det politiske arbejde kan

fire partier indgår også i de videre forhandlinger der er fem medlemmer der har bedt om korte bemærkninger til den socialdemokratiske ordfører først herre kristian jensen

bliver ved med at snakke om at der skal en grad af realisme

er urealistisk

jeg vil gerne tage fat i et andet spørgsmål

temaet for i dag er god regeringsførelse

oversender materiale til journalister som et udvalg har bedt om at journalisterne

materialet tidligere end det udvalg der har bedt

der er en konkret sag bør benytte sig af

de kanaler som vi har til at håndtere det det kan være udvalget for forretningsordenen

sag men helt generelt vil jeg godt sige at det er klart at

udvalgene i folketinget og det er også vores oplevelse at det

at hvis der er et spørgsmål fra folketingets udvalg skal man selvfølgelig give spørgeren mulighed for at læse svaret

reglerne for god regeringsførelse

status efter andet halvår vedrørende arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i stedet for at sende den til

at gøre det jeg sagde meget klart at jeg ikke konkrete sag jeg kender ikke status for den

ministeren ikke har pligt til altid

have mig frabedt at jeg bliver lagt den form for

i munden for det er ikke det jeg har sagt jeg er kommet med en generel og principiel kommentar til

noget som ligesom ikke holder i virkeligheden vi kan

svendborg akutsygehus at selv om det stod på skrift at de havde et løfte om

siger og det gør

at der er et selvstændigt kapitel om god regeringsførelse at det har regeringens bevågenhed i regeringsgrundlaget jeg må også sige at i et år med folketingsvalg som jo kom ret sent fordi den daværende statsminister ikke kunne

måtte der nødvendigvis komme noget pres på tidsfrister for at få en finanslov vi

et halvår nu hvor vi har eu formandskabet som naturligvis

det er mere end godkendt at

lige et nøk bedre end den tidligere regerings og det er et godt sted at starte

det indholdsmæssige i forhold til høringssvarene og og hvem der så

skal vurdere vigtigheden i at man sagtens kan sætte det ud i høring

når de her lovforslag bliver sendt ud hvem der har interesse i det og hvem der synes det er vigtigt for nogle er det jo vigtigt og for andre er det ikke så vigtigt hvem skal så vurdere om det er vigtigt

regeringen lever hundrede procent op til målet om god lovkvalitet og tallene taler

der vurderer hvornår det

godt eksempel på at folketinget faktisk demonstrerer en en god regeringsførelse og

god lovgivningsøvelse for hele danmark

partier der jo er med på nu at give de private virksomheder i danmark et investeringsvindue hvor de kan investere i at forny deres produktionsapparat for at sikre danske arbejdspladser ikke mindst i det vi kalder produktionsdanmark

så ville vi risikere at tabe danske arbejdspladser for det er jo også en del af god regeringsførelse at regere så

respekt for de demokratiske principper og så man beskytter og sikrer

under vk regeringen og at det sådan nogenlunde det samme og hvad ved jeg det er jo meget trættende at høre på især

måske ikke aspirerer så kraftigt til regeringsbænkene altså

set ligeglad med hvilken regering det er hvis den ikke gør det

fuldstændig ligegyldigt

hvorfor den nuværende regering ikke lever op til tingene uden at nævne

et vist gran af realisme og derfor er det selvfølgelig relevant at se på

pointe er jo netop at sige her

eu formandskabet hvor danske ministre skal lede møder med

at vi er lidt bedre end den tidligere regering det er et godt sted at starte

set os andre og vores pointe er at regeringen ikke lever op til sit regeringsprogram

set det vi diskuterer her

man ikke skal måles på de første otte måneder fordi det ikke siger noget særligt om

jeg hvis man endelig skal gå tilbage i historien kan man få sådan

socialdemokraternes vegne love at man vil have gjort når vi står her igen

det politiske liv så

liberal alliance jeg tror ikke nødvendigvis at

de ønsker og de drømme som man har

men i forhold til lovkvalitet i forhold til at respektere folketinget har vi nogle standarder og vi har endda skrevet

jo læse som et helt kapitel i regeringsgrundlaget der

agere fremadrettet det synes jeg er et godt udgangspunkt jeg tror faktisk at man skal være temmelig sortsynet hvis man synes

nu fået et forslag til vedtagelse som venstre dansk folkeparti liberal

har fremsat og vi har jo hørt meget om at regeringen gerne vil et bredt samarbejde

at regeringen netop vil samarbejde i folketinget om at sikre høj lovkvalitet

at socialdemokratiet ikke kan støtte til vedtagelse jeg havde egentlig ventet at socialdemokratiet ville gå på talerstolen

man beklager at man ikke har levet op til

regeringen til at sikre bedre lovkvalitet blandt andet ved i højere grad at leve op til kravene om rimelige høringsfrister hvorfor er det at socialdemokratiet ikke kan støtte det forslag vedtagelse

vi kunne vedtage det i bred enighed og så arbejde videre på det grundlag

fra herre lars barfoed

hvad er det i det vedtagelse som vi socialdemokrater sammen med de radikale sf

lægge stemmer til jeg synes det ville være et rigtig godt signal hvis vi kunne blive enige om et

det har den under den her regering så mit svar er et modspørgsmål hvad er der i vores

der mangler en opfordring til regeringen om at sikre bedre lovkvalitet det er der i vores det er der ikke i det forslag som

af regeringspartierne der vil man ikke være med til at opfordre regeringen til at sikre bedre lovkvalitet det gør vi og

spørge igen nu har jeg svaret så kunne vi måske få svar fra

opfordrer regeringen til at sikre bedre lovkvalitet når vi nu skal høre alle de store ord om at det er det man går så meget op i

er nogen som helst tal i statistikkerne

der henviser vi jo netop til at folketinget med tilfredshed

disse ting om god regeringsførelse som er oplistet i vores regeringsgrundlag og det er det som jeg synes mangler

det forslag til vedtagelse som herre lars barfoed er medforslagsstiller

af historiske årsager er der en del af den tekniske vurdering og den tekniske bistand der ligger hos regeringen selv om den i princippet lige så godt kunne ligge i folketinget det blev der

i nitten tre og halvfems det blev så aldrig til noget mit spørgsmål

ville det i ordførerens optik være fornuftigt

er det min og socialdemokraternes holdning at når et folketingsudvalg eller medlemmer af

teknisk bistand til ændringsforslag til fremsatte lovforslag så

standardprincippet at

konkrete lovforslags gang i udvalgene i detaljer så den konkrete

så endte det med at man fik teknisk bistand og det synes jeg er det vigtigste jeg har selv gjort brug af det da jeg

som udvalgsmedlem og det kan være helt glimrende

bistand jeg må så sige at min erfaring fra den tidligere vk regerings såkaldt tekniske bistand

ikke altid var så brugbart som man

til folketinget i forbindelse med lovbehandlingen

noget tilfælde hvor det giver mening for regeringen ikke at yde teknisk bistand

på fredag en sag som som har været oppe flere og som jo er

jeg forstår bakker op om det vil sige at der ikke vil være nogen partier som vil bede om teknisk bistand til en ændring hvis der var et

hov vi vil have teknisk bistand til en ændring

temmelig godt eksempel på at

demokratiet kan handle derfor er det principielle

er for folketingsarbejdet og det er i forbindelse med

at af at regeringen ikke overholdt normale høringsfrister det var advokatrådets generalsekretær der

var det sådan at selveste folketingets formand sagde til regeringen

godt nok og at

tilfredsstillende

det slet ikke i henhold til regeringsgrundlaget der jo netop taler om

gøre tingene bedre det som jeg så godt vil spørge socialdemokraternes ordfører om er

være rimeligt at udskyde behandlingen af sådan nogle lovforslag og hvorfor socialdemokraterne

og det vil sige at når folketingets formand tager sager op med regeringen

i den konkrete sag som omhandler fixerum

er tale om en debat har udspillet sig nogen som helst steder tværtimod

tale om en debat hvor man må sige at parternes holdning erfaringerne

er kendte

tyverier røverier forhindre hjemmeindbrud forhindre

hærdede narkomaner tager rundt på tyvetogter

misbrug det er formålet og derfor valgte regeringen meget fornuftigt

få løst den del af problemet der kan løses ved at fremrykke den lov det

og at det baserer sig på et spørgsmål om at redde liv

at forhindre kriminalitet hvis man nu mente at holdningerne var

til alle mulige andre lovforslag som også har været omfattende debatteret på forskellig vis gennem årene

de regler man selv har gjort en dyd ud af i sit eget regeringsgrundlag

netop for at få andre input andre holdninger frem

tager den her sag op med regeringen

ville kunne forsvare at gå en sommer i møde med endnu flere

mere kriminalitet begået af de hærdede

skal have penge til deres stof og endnu flere dødsfald blandt dem som er på samfundets

er jo dem som det her lovforslag

hensyn til dem at vi sagde så lad os gøre det her men vi

det så i hvert fald også har bredt sig til den socialdemokratiske politiske ordfører

bliver stillet nogle relevante spørgsmål blandt andet af

man lytter ikke til de høringssvar der kommer ind man

folketingets spørgsmål det er sørgeligt at det nu også har bredt sig

den socialdemokratiske politiske ordfører det er sørgeligt for folkestyret

synes

altså før man orienterer folketinget

hører vores svar som ikkesvar så

det måske simpelt hen derfor der er den her forståelseskløft det synes jeg

ikke at debatten indtil nu har båret præg af men det kan være at

er er min principielle indstilling og det har jeg

stiller spørgsmål til en minister

kommer udvalget i hænde før det kommer offentligheden i hænde min personlige holdning er faktisk at det bør komme spørgeren i hænde

et klart svar jeg havde håbet at

i retsudvalget har set at justitsministeriet og justitsministeren

er systematisk svar til pressen før det

er en konkret sag ordføreren kan tage stilling til men jeg håber så at når der nu bliver

han principielt er enig i nemlig

at det må være systematisk når

kunne påvise at der har været

medierne før udvalget

er rimeligt hvis jeg skal udtale kritik

men principielt har jeg den holdning jeg har redegjort for tidligere

ville klæde venstre at med i den debat

have været en hasteforespørgsel inden for en snævrere tidsramme det er den ikke vi afvikler den efter de normale regler for forespørgsler men jeg tror da at kollegaerne vil sætte pris på hvis

at afslutte den inden klokken tretten så derfor vil jeg bede om at man ligesom overvejer om de spørgsmål man stiller har været stillet indtil flere gange tidligere

en sag vi har drøftet i præsidiet

nok prøve at undgå så meget

været fremme i debatten at regeringen er ude at sige at nu skal danskerne arbejde mere og at danskerne skal holde for for der er økonomisk krise og så videre

at det kunne være relevant når nu man diskuterer hvor meget danskerne skal holde for og hvor meget de skal arbejde

man kan effektivisere og spare på velfærdssamfundet at

statsborgere i danmark egentlig bidrage med derfor stillede

socialministeren hvor jeg bad socialministeren oplyse hvor meget udenlandske statsborgere årligt trækker på de danske velfærdsydelser jeg vil høre om

rimeligt at man får det oplyst

det kan indgå i debatten på lige fod med alle mulige andre oplysninger så kan man have politiske holdninger til om det er den vej man skal gå

min holdning til den slags spørgsmål er at det er med til at

ubehagelig hetzagtig os og dem retorik som jeg ikke synes

tidsfristerne og inden for det logisk

erkende at for nogle år siden

ic4 tog og den tidligere regerings håndtering af den sag som jeg synes var dårlig

udenom så det er svært at bruge det svar til noget

ville være lidt mere konkret og sige at man kan have den politiske overbevisning som

den holdning at det er besværligt af forskellige årsager på grund af eu regler og så videre men de regler er

hvor meget udenlandske statsborgere årligt trækker ud af velfærdsydelser i det danske samfund

kan det jo indgå på lige fod med alle de andre ting vi diskuterer i den her prioriteringsdiskussion

danskerne skal arbejde mere eller mindre

jeg stillet spørgsmålet tre gange og jeg har stadig væk ikke fået svar synes herre

ikke godt at man kunne svare på faktuelle spørgsmål i

hundredtusindvis af dokumenter og det er svært som

regeringen hvis det havde handlet om et spørgsmål

op i danmarks statistik jamen så

debatten i dag handler om god regeringsførelse om de

lovforslag som regeringen lægger frem om svarene til folketinget om samrådsdeltagelse

jeg faktisk at den type spørgsmål som

om spørgsmålet overhovedet kan stilles med mening

skulle hastes igennem på den måde som det er sket og herre magnus

svarer noget der decideret

magnus heunicke siger jamen grunden var at vi skulle hindre hærdede narkomaner i at begå hjemmerøverier for at skaffe penge til deres stoffer

jo ikke blive begået så meget som ét indbrudstyveri hjemmerøveri eller anden form for kriminalitet mindre fordi vi får fixerum

narkomanen skal jo stadig væk ud og skaffe penge til sit stof de stoffer der skal indtages i fixerum vil jo stadig væk skulle købes på det illegale marked og narkomanen har

at skaffe penge til sit stof så den socialdemokratiske ordfører aner ikke

for den forklaring man kommer med er det rene nonsens

på det rent principielle plan og derfor

deres hverdag er presset

mange er ude i prostitution i hæleri

kamp om at få fat i stof og finde steder hvor

kan sprøjte sig i tryghed og vide med sikkerhed at det

få fat i rene sprøjter alle disse ting er med til at presse narkomanerne til en uværdig tilværelse

hærdede narkomaner der står på gadehjørner og

fixer som det hedder vil vi godt handle hurtigt for at få elimineret så stor en del af som dette lovforslag nu indebærer det er begrundelsen for mit svar

at have et fixerum det er rigtigt at der er

til stede så hvis man får en overdosis går der formentlig kortere tid før der kommer en ambulance

i venstre kan vi godt se positive ting ved fixerum men

den her debat havde haft brug for noget mere tid for det man er i gang med nu er ikke den optimale løsning hvorfor så ikke lave den optimale løsning som for alvor kunne gå ind og redde liv blandt narkomaner og som for alvor kunne gå ind og få gjort op

følgekriminalitet hvor narkomaner på ulykkelig vis er nødt til at begå forskellige former for kriminalitet for at få de stoffer som de er så afhængige af det er jo netop det som har været grundlaget for vores kritik af den meget meget korte

egen regning

anledning til at rejse kritik af regeringen

de hundredvis af lovforslag så bliver der lyttet det var det regeringens repræsentanter ved statsministeren

justitsministeren sagde ved debattens indledning jeg jeg forventer ikke

hvorfor gør vi det fordi vi mener det alvorligt når vi

helt kapitel om god regeringsførelse hvorfor

det er vigtigt for demokratiet vi mener også at et element i god regeringsførelse er at man nogle gange kan handle hurtigt når det drejer sig om økonomi danske arbejdspladser

at lave tiltag som er velbeskrevne og velkendte i

menneskeliv og sikre en tryggere

dem som er i direkte og indirekte forbindelse med det

det vi adresserer og det er netop det debatten om fixerum handler

temmelig avancerede og alle ved jo at det

statistik det er embedsapparatet som knokler og knokler hårdt

levere svarene som kan kvalificere debatten

tusind fem hundrede spørgsmål

tusind seks hundrede en overvældende spørgsmålspukkel af teknisk karakter kan naturligvis belaste et helt system i den grad

hundrede procent inden for fristen

§ tyve spørgsmål er ikke tekniske spørgsmål § tyve spørgsmål

ministerens holdning til noget der er en svarfrist på seks hverdage det er lige præcis derfor det er en svarfrist

det er ministerens holdning til noget hvor de tekniske spørgsmål er udvalgsspørgsmål det går jeg ud fra at herre

der en væsentlig længere svarfrist

fra herre magnus heunicke hvornår er det god regeringsførelse at man svarer inden for de seks hverdage når der tales om § tyve spørgsmål er det

lade sig gøre formentlig ikke deraf min pointe

skillelinje vi lavede mellem udvalgsspørgsmål og § tyve spørgsmål men man skal også huske på at selve opdelingen i holdning og

være til diskussion den opdeling er også svær

får et svar der hedder vi er nødt til at bede om at spørgeren

nødt til at have belyst for at kunne begrunde

række spørgsmål der har været meget svære at besvare

ordføreren nu skal jeg stille et meget nemt spørgsmål

hvor jeg netop bad socialministeren

bistand til at lave et ændringsforslag til et

at hun ikke ønskede at yde teknisk bistand ikke med nogen egentlig begrundelse andet end at ministeren

for lovteknisk bistand

enig i det som jeg bad om er det god regeringsførelse

en del af den debat jeg kan forstå at man efterfølgende har rettet henvendelse til

taget op i udvalget for forretningsordenen og det jo sådan man skal håndtere den slags sager det

instrumenter disse institutioner i folketinget

er også taget affære i forhold til det det synes jeg er glimrende

er det min holdning og der er det vores holdning blandt socialdemokraterne at hvis man har et ønske om at få teknisk bistand

teknisk bistand fra embedsværket for netop at kvalificere ændringsforslagene også

i præsidiet eller få

at få et nej fra en minister

lovteknisk bistand hvis et medlem beder om det hvis et parti beder om det

for at få den her tekniske bistand

er det jo mener jeg mangel på respekt for folketinget og så mener jeg faktisk at præsidiet i højere grad end det er sket i den her sag bør gribe ind og sige til ministeren

jeg har sagt som som kan få herre vesselbo til at tolke som han gør og høre de ting jeg siger som han gør

det en gang til det er min holdning og det er socialdemokraternes holdning at når et udvalgsmedlem beder et ministerium og en minister om at om at lade ministeriet give teknisk bistand til at lave ændringsforslag

som udgangspunkt leveres det har

sort eller gråt eller anden snak jeg

eksempler hvor hvor det ikke er sket ja det er der er det blevet taget op ja det er det

er fuldstændig inde i i århuskonventionen og det er i forhold til regeringsgrundlaget

lægger regeringsgrundlaget op til at følge de

sige generelt vedtagne spilleregler for

regeringsførelse så er der noget i regeringsgrundlagets kapitel om god regeringsførelse som ikke

ved hvad århuskonventionen er når det er den der ligger til grund for god regeringsførelse hele grundlaget for god regeringsførelse er århuskonventionen som er vedtaget og tiltrådt af en række lande for eksempel om adgang til oplysninger

inden for miljøområdet det er en af de mest anvendte konventioner i forhold til god regeringsførelse når det gælder hele det enorme miljøområde og hvordan skal man kunne diskutere god regeringsførelse med ordføreren hvis det grundlæggende princip der gør sig gældende for god regeringsførelse ikke

jeg skal ikke stå her og oplyse ordføreren om hvad

vi sidder i opposition i øjeblikket

hvad der er af mangler og de er begrundet i forskellige konventioner så derfor er det jo ordføreren der skal gøre rede for

omhandlende god regeringsførelse og jeg må bare sige

god regeringsførelse er jo en ofte

vk regeringen havde jo også sådan en ambition ligesom

i dag kan man sige er at den regering der sidder nu i forbindelse med sin tiltrædelse har understreget det meget vigtige i netop god

man har sågar afsat en hel side side seks og halvfjerds i regeringsgrundlaget et danmark der står sammen fra

tusind og elleve til formålet

set det nye i forhold til tidligere regeringer hvis man læser der på side seks og halvfjerds

for god regeringsførelse som med konkrete tiltag skal sikre en bedre lovkvalitet og forbedre de generelle muligheder for at kontrollere regeringens embedsførelse

bemærke her at regeringen skriver en bedre lovkvalitet hvilket jo så betyder en bedre lovkvalitet end den forrige regering åbenbart havde det

jo rigtigt nok at den tidligere regering som også nogle ordførere har været inde på da også havde nogle problemer med

at overholde nogle basale ting omkring ordentlig tid til høringer af lovforslag men når den nuværende regering

på en anderledes måde kan man sige og bedre ser det faktisk ikke ud til at være blevet snarere tværtimod det er ikke blevet bedre det er

i november måned fremsatte regeringen en række meget komplicerede

tre dage til sammenligning

engang daværende integrationsminister birthe rønn hornbech for en lovskiksforræder

kun tre dages høringsfrist i forbindelse med et lovforslag

ikke et kvæk fra socialistisk folkeparti og det er useriøst set med vores øjne men ikke nok med det i slutningen af november måned fremsatte

og igen var fristen tre dage igen var høringsfristen tre dage for dem der måtte have kommentarer

at lave nogle helt helt urimelige arbejdsbetingelser for folketingets partier og jo ikke mindst de organisationer og borgere

tanke og jeg synes egentlig

ikke høre på organisationerne man gider ikke høre på dem der har noget viden

men så kunne man jo lige så godt generelt afskaffe alt hvad der hedder høringer hvis man har den holdning i begyndelsen af maj måned

det en direkte hån mod folk der i realiteten ikke får mulighed for at komme til orde når forslaget bare ligger på bordet og man ikke har mulighed for at kommentere det det seneste eksempel på en helt grænseoverskridende ringe lovbehandling er forslaget

danmarks tiltrædelse af eus finanspagt her nægtede regeringen en fornyet udvalgsbehandling

fornyet udvalgsbehandling når der er relevante bemærkninger og svar der ikke er kommet til udvalget så det her

sin regeringsmagt forpligtet til at gøre det muligt for folketingsmedlemmerne at varetage deres opgave som lovgivere og

svar på spørgsmål der skal ikke være

arbejdet i folketinget at det lovforberedende arbejde er af en høj kvalitet og anerkendt bredt

ikke får en rimelig tid til at gennemgå lovforslagene og komme med deres bemærkninger kommentarer ændringsforslag og hvad der ellers

på sinde når de har læst lovforslaget så er det meget uheldigt fordi det mindsker legitimiteten i

normalt foregår alt jo efter de bedste hensigter og på en rimelig måde

hvorfor det er så vigtigt at vi får de høringsberettigedes

i virkelighedens verden at der er den faglige viden og de erfaringer fra praksis

ikke altid kan være i besiddelse af

i tinget og i udvalgene og på møder ude i landet hvor vi må stå til ansvar for det vi har foretaget os i folketinget

ordentlige høringsfrister og nogle gennemarbejdede høringssvar

ministerens og ministeriets kommentarer og stillingtagen fremgår

forventning om at de fejl der har været på dette område

som kan følge op på alle disse udmærkede bekymringer

meget alvorligt

skal være fyldestgørende besvaret det er alle enige om det er medlemmernes spørgsmål til ministrene der er måden at kontrollere regeringen på og her bør regeringens ministre have en selvstændig interesse i at der er en fyldestgørende besvarelse

i svarene i det hele taget

serviceret af ministrene på alle de måder som det er muligt for ministrene for det er det der skaber det tillidsfulde samarbejde mellem folketinget

understreget

afvige fra de regler som vi forventer bliver normen herinde så med denne lille realistiske

står blandt andet på side seks at regeringen vil være med til

at fremme debatten om oprettelse af et lovråd der skal

marianne jelved stadig det vil være en god idé med

et lovråd så folketinget får større kompetence i at vurdere og klassificere lovgivningen når vi åbenbart ikke

at der er sket en meget god

adskillige gange bedt udvalgssekretæren om hjælp også til at lave ændringsforslag til lovforslag det kan faktisk godt

fra udvalgssekretærerne det synes jeg også vi skal

til ændringsforslag

er vi jo stødt på problemer

at yde teknisk bistand til folketinget

mener fru marianne jelved at

der principielt kan nægtes teknisk bistand når folketinget ønsker at udfærdige ændringsforslag

som ændringsforslag

at de jurister der ikke blev ansat i justitsministeriets lovkontor

bliver ansat i lovrådet og så har vi en kamp mellem to instanser som

og der er jo ikke nogen sandhed i den forstand

kvittere for fru marianne jelveds ordførertale det var noget helt andet end at høre den socialdemokratiske

ordfører noget helt andet på trods af at

for at der er en smule fornuft tilbage i regeringen

om en gammel artikel som

formål at forhindre at de radikale kommer til at smage deres egen medicin det vil være dårlig karma at sige til andre at de gør

som er helt i hegnet hvis man selv gør det samme så snart man

vedtagelse der ligger er præcis den situation

kvitterer for at man indrømmer at nej det er ikke

men jeg anerkender også som tidligere minister at man kan have meget høje

fordringer for sig selv for en regering

sig gøre at opfylde de fordringer

situationer hvor man ikke kan opfylde det af forskellige grunde

gør det for meget altså ikke opfylder betingelserne

situationer og jeg mener ikke at vi er

en regering der har siddet i

at nu er regeringen dømt for evig tid på baggrund af et meget

tidligere ordførere har været inde på

man skal sige at nu har vi en debat her præsidiet følger det tæt

ministre i samråd og så videre så skulle vi nu ikke give det en chance og så se at komme videre

ikke enig i alle principperne men

ministrene både statsministeren lovede rigtignok

hvis fru marianne jelved mener det hun siger

der går alt for lang tid i forhold til at overholde reglerne for indkaldelse til samråd der er eksempler på at ting bliver sendt til journalister før de bliver sendt til folketinget der er eksempler på at aktindsigt givet til journalister giver

oplysninger end folketingsmedlemmer får er fru marianne jelved så klar til

handle hvis man står i den situation

legalt det synes jeg da vi skal bruge

afbalanceret tale end den der kom fra socialdemokraternes side især fæstnede jeg mig ved at

set enig i ingen er

i givet fald forsøge at reparere på den

l en hundrede og syv og firs om ændring af lov om kommunal

særdeles kompliceret der var så kommet et svar fra bo sandberg der er

under to døgn i ovenstående lovforslag uacceptabel og uforståelig kort jævnfør at loven

januar to tusind og tretten det en høring som i ekstrem grad er i strid med regeringsgrundlagets formuleringer om god regeringsførelse er fru marianne jelved enig i at det var en fejl at det pågældende lovforslag kom i høring med så

jeg mener ikke det er godt

indenrigsministeren var ikke meget for at erkende at det var en fejl jeg havde stillet et spørgsmål netop for at give regeringen mulighed for at reparere på den

spørgsmål en og fyrre til sagen spurgt om ministeren under hensyntagen til

vil foretage en fornyet høring af de berørte parter sideløbende med den fortsatte udvalgsbehandling af lovforslaget jeg fik så det svar at høringssvar modtaget efter høringsfristens udløb på lige vis med rettidige høringssvar er blevet behandlet og oversendt til kommunaludvalget hvorfor der ikke ses behov for

altså her får man en mulighed serveret på et sølvfad skriv da til de organisationer der har beklaget sig over den korte høringsfrist

var lige lovlig kort men hvis de bare når at fremsende noget inden

eksempelvis dansk erhverv

den korte høringsfrist kunne jo så have fået besked om at deres høringssvar kunne

marianne jelved sige at det havde været godt om

tidligere ministre tidligere regeringer

type situationer og så har fulgt den praksis

jeg har været ude for det samme i forbindelse med meget korte høringsfrister

op til at give regeringen en næse

positivt at

mig så over at vedtagelse der så entydigt

kritikpunkter at rejse jeg er glad for at

til udarbejdelse af ændringsforslag

kommet fra et andet regeringsparti

tredje af de store kritikpunkter

som et folketingsudvalg har bedt om til medierne

til udvalget det skaber en ulige mulighed for at kunne tage

hvis medierne bliver orienteret forud for at

er et potentiale for at gøre det bedre

lige så overrasket over

står der til sidst at vi opfordrer regeringen til at sikre bedre lovkvalitet

jeg er så glad for at få et klart svar fra det radikale venstre på

udvalg i folketinget stiller et spørgsmål og beder om at oplysninger

oplysningerne først og pressen

som en berlusconiregering fordi man ikke overholdt høringsfrister i tilstrækkelig

mener fru marianne jelved at den nuværende regering er en berlusconiregering eller mener

at bruge den betegnelse over for vk regeringen i sin tid der er for mig at se kun de

det princip som jeg fastholder aldrig at kommentere mine egne folketingsmedlemmer

at jeg synes det er upassende at bruge den slags betegnelser

den en berlusconiregering med det der lå i det udtryk på det tidspunkt jeg mener at det er dobbeltmoralsk når man så ikke selv er i stand til at leve op til det altså at man først

op på den høje hest og gør sig meget bedre end andre og så kan man ikke leve op til det selv bagefter

jeg synes bare at det er et eksempel på

regering og opposition viser en eller anden form for ordentlighed og

man er dårligere i stand til at overholde høringsfrister i den her regering end den tidligere regering

det her spørgsmål med at henvise til at statsministeren har tilkendegivet meget klart at det er regeringens ambition at der udvikles et tillidsfuldt samarbejde mellem folketing og regering det synes jeg vi skal tage for gode varer og

nogle politiske tilkendegivelser af at principielt

at holdninger hvis man når det handler om det

konkret vælger

egentlig vil spørge om

om det radikale venstre principielt og konkret mener at alle de lovforslag folketinget behandler skal være fuldt belyst det vil sige at de lovforslag folketinget behandler skal fremlægges på dansk og at alle de svar alle de oplysninger der

stoffet i det omfang det overhovedet er muligt være på dansk

en bog der henvises til som ikke er på dansk så må man

man kan oversætte det sted der henvises til i den pågældende bog så

være situationer hvor det ikke er muligt at gøre det

er fordi det er et konkret problem en konkret udfordring for folketingsmedlemmer der sidder i udvalgene at der foreligger dokumenter som ikke er oversat

der kan være en bog som det vil

der blive bedt om i forbindelse med udvalgsbehandlingen

som folketinget har under behandling i øjeblikket nemlig

at der foreligger dokumenter

folketingsmedlemmer det kunne jo godt være i

ikke lige nødvendigvis har alle forudsætninger for at sætte sig ind i relativt komplicerede sammenhænge

det radikale venstre vil arbejde for at vi får fuldstændig klarhed ikke bare principielt men konkret

bøger der skal oversættes på én gang og jeg vil gøre det også ud fra

eu sammenhæng jo fastholder at vi

af de sjuskede oversættelser der er af engelsksprogede dokumenter til dansk

for det har på flere udvalgsområder været et reelt problem at der også er fakta der simpelt

oversat og det er jo ikke særlig smart hvis man skal bruge det til at behandle lovgivning

egentlig tog ordet for var mere fordi det det radikale venstre og socialdemokraterne

er orienteret siden to tusind og syv jo meget offensivt har kæmpet for det her med god regeringsførelse det var både

nogen af ordførerne fra regeringspartierne eller enhedslisten

om man skulle finde sammen om noget i stedet for bare at

regeringsførelse og endnu finere er det at statsministeren og justitsministeren har givet nogle gode tilkendegivelser om at det er et meget vigtigt

tage fat på og det er vel også derfor at det er ret så nøje beskrevet i regeringsgrundlaget vi skal i kølvandet på grundlovsdag besinde os på at folk skal kunne stole på at tingene går rigtigt til i lovgivningsarbejdet folk skal kunne stole på at vi vender hver en sten og

et spørgsmål og lytter til hver en indvending inden vi i folketinget skrider til lovgivning vi skal også besinde os på at folk skal kunne stole på at regeringen varetager den udøvende magt på en for alle tilfredsstillende måde det har altid og vil til stadighed ligge sf på sinde at hørings og svarfrister skal overholdes at lovgivningsarbejdet skal være af høj kvalitet og at der skal være en høj grad af kontrol med at arbejdet gøres ordentligt

socialdemokratiske ordfører læste op

havde naturligvis nok en forventning om at det var et

jo både anerkender behovet for at arbejde med fortsat god regeringsførelse samtidig med at

også beklager de tilfælde hvor det af den ene eller den anden grund ikke er lykkedes at overholde svarfrister og andet

været emnet omkring teknisk bistand som

debatteret med andre ordførere hvor vi desværre har fået eksempler på at regeringen har nægtet folketinget teknisk bistand og som folketingsmedlem

så meget beklageligt at regeringen mener at der er områder hvor man kan nægte folketinget teknisk bistand er ordføreren enig i

hvilke emner det giver mening

klart tilkendegive at selvfølgelig skal vi i folketinget kunne forlade os på

det eksempel jeg tror ordføreren mener der er

at socialministeren ikke ydede teknisk bistand fordi socialministeren var uenig

ændringsforslaget der er andre eksempler blandt andet når det gælder

som politiets efterretningstjeneste mener er en fare for rigets sikkerhed her var det dansk folkeparti der ønskede at stille et ændringsforslag og justitsministeriet

at yde teknisk bistand men

til at tænke på da herre mads rørvigs kollega herre karsten lauritzen stod her på talerstolen og hvert fald tilkendegav over for pressen at han ville bryde principperne om

tavshedspligten i forbindelse med indfødsretssager og det

selvfølgelig ikke noget der direkte har med god regeringsførelse at gøre det er bare generelt dårlig stil

holder en god stil at vi værner om god regeringsførelse når vi ikke gør det godt nok skal vi hele tiden bestræbe os på at gøre det bedre

sf stadig væk mener at ministre der kun giver tre dage

at tænke over hvad det

betyder men jeg synes ikke heller at det er god stil at kalde folk lovskiksforrædere jeg

om det er et vi skal gå og bruge om hinanden så så nej

men ikke desto mindre var det jo ordførerens partifælle

og når man i øvrigt kører et meget hårdt løb mod en regering

må det jo gælde uanset hvilken regering der sidder ellers skal man

partiets folketingsgruppe vil diskutere

man holdt lidt igen med tillægsordene når man selv laver de samme fejl og laver nogle der er endnu større

jeg synes at det vi diskuterer i gruppeværelserne skal vi

skaarup vil være fuldstændig enig med mig i at man somme tider kan være

vi skal sætte prædikater og øgenavne

god regeringsførelse er en ambition man hele tiden skal holde ud foran sig og prøve at opnå

forhåbentlig uden al for megen brug af

side seks og halvfjerds i regeringsprogrammet nemlig

afsnit der handler om god regeringsførelse det er jo sådan at i de seneste

god regeringsførelse også er noget om et bredt samarbejde i folketinget

jeg kan ikke fortælle herre simon emil ammitzbøll hvordan hvordan ordene er faldet i forbindelse med afsnittet

bare konstatere at der er et afsnit i regeringsgrundlaget

forskellige procenter som jo alle sammen er sørgelige

som jeg oplever det siger man bare det samme som man sagde for otte måneder siden man har en flot målsætning

konkret bedre arbejde ud af kunne man sætte nogle mere konkrete målsætninger for hvor meget man skal have det forbedret før man ikke

procent som er relativt ens for den tidligere regering og

er sanktionerne så tager vi en forespørgsel mere eller hvad er det for noget vi er ude i

hinanden og folketinget på ordet når vi beder om

ikke mente at det den radikale leder tidligere

ordfører ikke mener at hvad fru astrid krag tidligere har sagt var

pænt udtryk sådan kan man blive klogere når man kommer i regering

regeringspartierne lægger op til at give regeringen en næse i den beklagelse som folketinget tilsyneladende skal stemme om

drøftelse i udvalget for forretningsordenen eller

til rammerne for høringsfrister hvordan vil sf stille sig til et sådant forslag om at

et vist antal dage og derefter kun have en dispensationsmulighed hvis et

simon emil ammitzbølls spørgsmål det er

diskutere dem i udvalget for forretningsordenen skulle vi ikke tage dem op med regeringen

kigge på hvordan vi bedst får det her arbejde til at flyde

vi diskutere dem der der lægges ikke op til at give

næse der er en påmindelse om at det her

fru pernille vigsø bagge men når folketinget normalt beklager noget bliver det som regel i offentligheden oversat til at være en næse

der har udsendt lovforslagene med korte høringsfrister det

er en tilkendegivelse

med en holdningsmæssig tilkendegivelse

at lave en bindende ramme for hvor mange

vi diskuterer her i dag er vigtigere end om

regeringen får en næse eller ej det vigtige er at vi får folketingsarbejdet lovgivningsarbejdet til at være af så høj kvalitet som overhovedet muligt som jeg også sagde i min indledende tale jeg vil gerne være

diskutere forslag som

der så skal være eller hvad det er for nogle dispensationsmuligheder der skal lægges ind

ved at få en debat om god oppositionsskik og der kan vi jo sikkert allerede nu udveksle erfaringer om hvilke betegnelser og ord man kan bruge om en siddende regering jeg håber så ikke at vi går skridtet videre

grundlagsskik altså hvad partier der er

som jo er sagens kerne i dag nemlig spørgsmålet om god regeringsskik og god lovskik

en klar forventning om at den nuværende regering

skulle være bedre end den gamle regering det er et synspunkt som regeringspartierne har givet udtryk for det var sådan det gerne skulle gå det er et synspunkt vi har

været en række ordførere fra oppositionen som har sagt at de havde en klar forventning om at den nuværende regering

så kan vi jo starte med at sige det der også har været rigtig godt synes jeg og som også afspejler sig i det forslag til vedtagelse som enhedslisten er med til at

nemlig at vi er enige med regeringen i at der var brug for forbedringer på det her område vi er også enige med

om at der i hvert fald er nogle eksempler på at det ikke er blevet godt nok det var jo også det statsministeren og justitsministeren sagde i deres indledende bemærkninger jeg må indrømme at det vist også er en forskel i forhold til

jeg har ingen erindring om vil jeg gerne sige

de to statsministre vi havde under vk regeringen nogen sinde har givet udtryk for at noget som helst som de havde

i ikke var godt nok selv ikke når det var helt indlysende

regering handler på tilsvarende vis bliver den mødt af hård men selvfølgelig også retfærdig kritik fra den nuværende

at diskutere når man sådan konstaterer at noget ikke

er godt nok hvad man så kan gøre for at sikre sig at det bliver bedre

indføre regler om

i udgangspunktet skal være de fire uger som

medmindre man kan få et flertal i folketinget for at der er gode grunde til at fravige

er kommet med det rigtig mange gange i de senere år

fornyet mod når sagen skal rejses i udvalget for forretningsordenen for der håber jeg altså på at vi kan komme

et flertal i folketinget

er en fornuftig model det er rigtigt at

været andre ting end høringsfristerne oppe i debatten i dag men

har været rigtig rigtig svært men selvfølgelig også andre eksempler på problemer i lovgivningsprocessen her i folketinget og det er værd at sige at lovgivningsprocessen skal være god af hensyn til

men lovgivningsprocessen skal være god af hensyn til at det skaber bedre kvalitet i de love vi ender med at vedtage forhåbentlig i hvert fald

andre eksempler fremme og jeg vil sige at

nævnt nogle eksempler som jeg ikke kan genkende fra min egen tid som en lidt mere ivrig spørger i folketinget end jeg har været nu for jeg

røget helt nede på tiendepladsen hvad der er lidt overraskende for mig selv men

en anden minister det tog så seks dage at finde ud af det alt

den reaktion der kom fra formanden for folketinget i den her sag da

problemer det fik meget hurtig reaktion på at

en langt langt mere offensiv og positiv reaktion end jeg har fået fra tidligere formænd så

lille problemstilling som

ikke altid oppositionen er så kritisk over for regeringen

da vi diskuterede finanspagten her i folketingssalen

fremlagde et nyt dokument i sagen ved andenbehandlingen af beslutningsforslaget og derfor gerne

måske var lidt overraskende og meget meget utraditionelt vil jeg sige

at enhedslisten vælger at gå med i det forslag til vedtagelse

i visse tilfælde er udsendt med meget korte høringsfrister selv om folketinget anerkender at det politiske arbejde kan nødvendiggøre dette er det ikke sådan

herre kristian jensen at han i grunden er lidt ked af at han ikke selv har

sagen er jo at når det står på den måde det gør her

det vi beklager er de gange hvor det er sket

der ikke er rigtig gode saglige grunde til at det er sket men samtidig har det jo været vigtigt

er nødvendigt at det kommer til at gå hurtigere

er og det har alle jo været enige om i dag

at regeringspartierne sammen med enhedslisten i enighed beklager at noget ikke har været godt nok det er meget sjældent det sker at regeringspartier er med på det

ligesom går med i det her

noget forslag om at

at man skal gøre sådan og sådan det står der ikke noget om

statsministeren måske synes vi skulle være faldet lidt mere men men pointen er jo bare den ganske banale at

i alle tilfælde og for mig er det i hvert fald ret indlysende at hvis det ikke bliver bedre

det godt være at beklagelsen bliver meget større

sikre bedre lovkvalitet

sige at det synes enhedslisten også er rigtig vigtigt at man gør og en af måderne at gøre det på er faktisk ved at sikre ordentlige høringsfrister men jeg

er så stor forskel på de to vedtagelse andet end at det regeringspartierne kommer med sammen med enhedslisten er lidt skrappere i kritikken af regeringen

hvad partier kalder regeringen og derfor ikke på nogen måde forhindre enhedslisten i

en regering for klaphatte eller andre

ganske rigtigt har en næse til regeringen men desværre fokuseres der snævert

herre per clausen om enhedslisten vil være med til at sikre at der også på andre områder

fokus på god regeringsførelse her tænker jeg blandt andet på de spørgsmål der

rejst om at der bliver givet teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag hvis der er forslag om det fra et folketingsmedlem jeg tænker på spørgsmålet om at få oversendt svarene til folketingets udvalg i stedet for at ministre benytter lejligheden til at gå i pressen med oplysningerne

konkrete ændringsforslag for oppositionspolitikere

jeg blev udsat for præcis det samme i den tidligere regerings periode og fik ikke klaget kritiseret og brokket mig nok over det

måske troet at når jeg ikke råbte op

nok et tegn på at det var en vej man godt kunne betræde men

jensen i at det er fuldstændig uacceptabelt

bare i al stilfærdighed til det med sproget sige at når man som jeg har været en del af roliganbevægelsen så er klaphatte jo

det kan da godt være en meget god betegnelse for regeringen det jeg bare vil

i mine kommentarer her

kan vi også når regeringsmagten engang må skifte stå fast på at der skal være en mulighed for oppositionen

også bare gerne her kvittere for det forslag som herre per clausen kom med tidligere og give venstres tilsagn

et bestemt antal dage at få indført en regel om

en rimelig høringsfrist at der bliver mulighed for at sikre at de parter og organisationer der

i de særlige tilfælde hvor vi af lovtekniske grunde skal have en kortere frist

kan dispensere men kun hvis et flertal

at det er nødvendigt

for forretningsordenen og måske gennemføre en række tiltag i et samarbejde mellem oppositionen regeringspartierne og os som vil føre til at der bliver bedre muligheder for at få en god lovbehandling det synes jeg er rigtig godt så vil jeg takke for at der ikke var nogen i oppositionen der havde fundet nogle citater hvor jeg havde sagt noget grimt om nogle tidligere ministre som jeg ikke skulle

ikke udelukkes sådan er det jo i politik

hurtigt og det er ikke altid at ens tankevirksomhed så hurtig som talegaverne

fornuftige arbejdsforhold for folketinget

ingen af partierne på noget tidspunkt har siddet på regeringsbænkene

side ville vi også gerne have gået ind i at kritisere regeringen for at man ikke svarer

første juni har sendt en klage over økonomi og indenrigsministeren til folketingets formand

så klar kritik havde vi nok lagt op til noget større

om næser vi taler om at vi i fællesskab er blevet enige om at noget ikke har været helt godt nok og det beklager vi man kan næsten sige at når man selv beklager at man ikke har gjort noget godt nok så har det måske større effekt end når

nævner om kvaliteten af svar på spørgsmålene når jeg ikke har valgt at inddrage den konkrete aktuelle sag i drøftelsen også af vedtagelsen så er det fordi det er en sag der er under behandling og jo heller ikke er fuldt afklaret så om ikke andet kunne man

jeg snakkede om så vi holder os til det som var afklaret nemlig at der er nogle problemer med de her høringsfrister

sydøstasiatisk kultur ind i regeringen med noget selvkritik og den slags det tror jeg ikke

jeg har bare på fornemmelsen at det i større grad har været regeringen end enhedslisten der har været lidt for velforberedt

man kunne godt have fået mere ud af det tror jeg

stor konflikt mellem os så lige til sidst om det med

nærmest karikeret morsomt at diskutere det

nysprog som har sneget sig ind i politik ikke kun for den nuværende regering men af forskellig art

og lidt mindre til tolkningen af det vi sagde det ville være nemmere hvis man altid udtrykte sig rimelig klart som vi faktisk gør

så behøver man ikke at tolke så så meget på det

at vi som regel sørger for at se om vi ikke kan blive enige med regeringen først

set også det var sådan under den tidligere regering

sige at hvis tendensen til selvkritik

en del af den kinesiske tradition hvor selvkritik spiller en ikke uvæsentlig rolle og så kan vi se om den danske regering når de får fint besøg fra kina også kan diskutere selvkritik der jeg vil da håbe at den danske regering ikke overdriver selvkritikken men måske er lidt mere kritisk over for den kinesiske regering end over for sig selv det synes

ordfører herre simon emil ammitzbøll

sådan lyder de indledende ord i regeringsprogrammets afsnit om god regeringsførelse

med den praktiske virkelighed vi kan tage eksemplet

l en hundrede og tres om offentlig digital post her har både ældremobiliseringen advokatrådet og kommunernes landsforening klaget over den korte høringsfrist vi kan tage eksemplet med l en hundrede og fem og firs lovforslaget om fixerum her har både advokatrådet dansk socialrådgiverforening dansk sygeplejeråd gadejuristen landsforeningen af væresteder lægeforeningen og rådet for socialt udsatte klaget over de korte høringsfrister vi kunne også tage eksemplet med l en hundrede og fem og tredive om godskørsel og buskørsel

der var manglende høringsnotat ved førstebehandlingen

det eksempel som jeg lige har nævnt i mit spørgsmål til herre per clausen om den manglende fyldestgørende besvarelse fra indenrigs og økonomiministeren til enhedslisten i folketingets

på en anden måde der er gode intentioner i regeringsprogrammet men der er ikke umiddelbart lagt op til en præcis efterlevelse af de gode intentioner det er også sådan at

man kan læse i et

at advokatrådet i første kvartal

hundrede og en og tyve tilfælde er blevet bedt om at afgive høringssvar

ifølge advokatrådet langt under tommelfingerreglen på fire uger

men jeg synes meget hurtigt at vi kom tilbage til de vante gænger hvor det

at god regeringsførelse nærmest handler om effektivitet frem for kvalitet ikke forstået på

dispensationer men at man sætter de to ting lig hinanden er nok en tilsnigelse og også en fordrejning af hvad der var meningen med regeringsprogrammets afsnit om god regeringsførelse

grund til at være særlig opmærksom på det i forhold til denne regering selv om man skal være åben og ærlig og sige

værre eller bedre end den forrige regerings så er det jo fordi denne regering jo selv har kastet sig op på den højeste hest i landet og både socialdemokraterne og det radikale venstre har igennem fem en halv år turneret i tv udsendelser radioudsendelser på folkemøder og andet og fortalt om at

det blev det ikke kan vi konstatere man kommer til at tænke lidt på den sovjetiske forfatning der både garanterede pressefrihed ytringsfrihed demonstrationsfrihed religionsfrihed boligens ukrænkelighed og hemmelige og lige afstemninger flotte målsætninger men jo ikke rigtig noget som sovjetkommunismens ofre kunne bruge til noget i den praktiske virkelighed nu er det ikke sådan

at jeg sammenligner den nuværende regering

af de mest forfærdelige styrer der overhovedet har været i verdenshistorien

er min pointe meget dårligt kan man sige om regeringen men dog ikke det det man til gengæld kan sige er

sætte sig de flotteste målsætninger man kan altid begynde at rose sig selv med det man godt kunne tænke sig jeg har tænkt mig at tabe mig ti

ikke flot jo det er det hvis jeg får dem tabt og ellers er det sådan set ikke noget særligt

sådan ser det jo også umiddelbart ud med det

afsnit der er om god regeringsførelse i regeringsprogrammet fra efteråret

at karakteren er jeg skal ikke gå ind i skalaer dumpet og så må vi jo bare se om det bliver bedre fremadrettet jeg synes ikke at vi har fået særlig konkrete løfter men jeg håber da

at det er sådan at vi er uenige når vi står på talerstolene rundtomkring og skal sige hvad

vi siger det er de samme ord vi bruger det er de samme temaer vi

at man skal behandle hinanden ordentligt havde jeg nær sagt og

vende tilbage til men vi er jo egentlig enige om de grundlæggende principper

god regeringsførelse

er det fordi vi diskuterer om regeringen rent faktisk lever op til det

den høje hest som de satte sig op på inden regeringen blev regering for problemet er jo at regeringen har sagt et og gjort noget andet regeringen har som jeg sagde svunget sig op på den høje hest

sig bedre end andre især da man var i opposition var der jo ingen grænser for hvordan man ville være bedre end den daværende regering med hensyn til at overholde principperne om god regeringsførelse og det falder altså tilbage på en selv når man vil gøre sig bedre end andre og viser sig ikke at være det

det var jo også den nuværende indenrigs

fru margrethe vestager som tilbage i to tusind og ti sagde om vk regeringen at det var en berlusconiregering fordi vk regeringen efter hendes opfattelse ikke i tilstrækkelig grad levede op til høringsfristerne

nu vil jeg ikke gå så vidt som til at sige at den nuværende regering er en berlusconiregering

sagde det dengang og i dag er det sådan at regeringen faktisk er dårligere til at overholde høringsfrister end den daværende vk regering var i under tyve procent af lovforslagene har regeringen levet op til en høringsfrist på fire uger så hvis det var rigtigt hvis det var rimeligt

kaldte vk regeringen berlusconiregering så er denne regering

der er kernen i problemet man kunne også sige det på en anden måde god regeringsførelse

handler dybest set om ordentlighed og respekt for andre så behøvede man sådan set ikke at sige mere ordentlighed og respekt for andre det vil sige en regering må have respekt for folketinget en regering må

respekt for oppositionen og for de høringsberettigede organisationer som med god ret

beslutningsprocessen inden et lovforslag bliver vedtaget i folketinget og naturligvis også

er et lovforslag som de måske har en mening om måske endda vil henvende sig til folketinget

respekt for folketinget for de høringsberettigede organisationer og for offentligheden til gengæld

når der for eksempel er gode grunde til at bede om kortere høringsfrister eller på anden måde en særbehandling

naturligvis også vise den hensyntagen den ordentlighed

jo begge veje for hvis en regering ikke vil vise den fornødne respekt for folketinget så viser en opposition heller ikke den fornødne respekt

det handler om ordentlighed og det handler om respekt for hinanden hvis vi lever op til de leveregler så skaber det også samtidig respekt for folkestyret derfor er det egentlig en meget god debat at have

her i dag om spørgsmålet om

tillidsfuldt og godt samarbejde mellem

folketinget det giver sig selv

efter derfor

og svarene tror jeg også var nogenlunde de samme så det understreger jo bare vigtigheden af at der er bred enighed om emnet

det er vigtigt at vi løbende diskuterer det

forslag til og et program

i et tæt samarbejde med folketinget vil sikre høj lovkvalitet igennem rimelige høringsfrister det er et af de emner der har været diskuteret

dispensere hvis der er helt særlige tilfælde og ting der gør sig gældende det var også det der blev nævnt af tror jeg herre kristian jensen i hans indledende tale herom men derudover

regeringen jo sat sig i spidsen for at

offentlige høringer ved igangsættelse af komplicerede lovforslag og andet og regeringen

god lovkvalitet så det at sige at man har lavet

sagt ét og nu gør noget andet

simpelt hen ikke er i overensstemmelse med virkeligheden al den stund regeringen jo er i dialog med folketinget om

der god grund til at takke for interessen for emnet det er vigtigt for alle og jeg synes også

herre kristian jensen meget præcist får sagt

at det selvfølgelig også skal ske herre kristian jensen ved jo også fra sit tidligere liv som minister at det er et meget omfattende arbejde at være minister og jeg vil sige

selv om man kan være uenig tror jeg ikke jeg har oplevet nogen minister der ikke har gjort

folketinget trods alt har fået en

er ministre bruger deres tid på det kan måske være meget godt til en

konkrete som man går og bruger sin tid på som minister

justitsministeriet arbejdet med to og tyve lovforslag

tre hundrede og seks § tyve spørgsmål og hold fast

hundrede og otte og tyve samrådsspørgsmål var der reserveret og der er stadig

vi havde så også receptioner og har besvaret otte forespørgsels og redegørelsesdebatter

i relation til folketingets samarbejde to og tyve lovforslag fire og tyve beslutningsforslag tre

jeg skal hilse og sige at de her tal er langt overskredet det var den fireogtyvende maj

tror vi kommer langt op alt det her ved herre kristian jensen godt fra sin egen tid som minister det

jeg synes bare det er vigtigt at det er en del af den fælles basis

den pågældende debat og i denne mængde af aktiviteter i samspillet mellem en regering og et folketing kan der selvfølgelig være

alle kunne ønske kunne gøres bedre

om benspænd eller noget som helst andet det handler nok så meget om

håndteres og som bliver håndteret det er

med et lovforslag som er fremsat det er vigtigt og derfor indgår det selvfølgelig også i regeringens

sendes i høring kan sættes og fastsættes rimelige høringsfrister

skal være at komme til orde

kunne høre at herre kristian jensen selv erkendte at der kan være helt særlige tilfælde som gør sig gældende og hvor det er nødvendigt

skride hurtigere frem og det tror jeg

blandt ministre fra alle regeringsbærende partier

når det handler om høringsnotater

det også et element der har været diskuteret i dag

sad i opposition og

rigtig meget tid eksempelvis i folketingets retsudvalg eller i folketingets finansudvalg

få regeringens kommentarer til indsendte høringssvar at se hvad man

for at sikre at der var det nødvendige grundlag for at arbejde med

instrument og derfor er det vigtigt at

til folketinget samtidig med fremsættelsen og senest som sagt torsdag i ugen før

der er er forskel på ressourcerne

diverse planer men virkeligheden er jo

være et godt og brugbart instrument for partierne i folketinget og det skal

interesse i et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem regering og folketing vi har flere gange i løbet af de tidligere år drøftet det her emne mange af de samme spørgsmål har været rejst mange af de samme svar er givet centralt for den her regering er som sagt at regeringen har fremlagt et program for god regeringsførelse og

folketinget om hvordan det kan udmøntes men tak for interessen jeg synes grundlæggende at det tegner godt for fremtiden at der er en så bred enighed om de her emner og jeg håber som sagt at

som jo er indledt med folketinget om

vi kommer videre herfra så vi kan sikre at vi har en høj kvalitet i folketingets behandling af

ministeriet ikke har nok ressourcer om det var det ministeren gav udtryk for

grundlaget for den debat vi

hvor det giver mening at regeringen nægter folketinget teknisk bistand i forbindelse med

bistand til ændring af lovforslag hvis man beder

om det

i den her folketingssamling nægtede

det handlede om personoplysninger og hvis man fra indfødsretsudvalget eller eksempelvis fra dem der

vi ikke fandt at der var grundlag for at bidrage til det her

er regeringen vil gøre anderledes

for ni måneder siden

tekst men god regeringsførelse drejer sig jo om meget andet

om vi kan få et tilsagn fra ministeren og jeg synes det er meget passende at det er justitsministeren

om at hvis et udvalg

udelte interesse for hvad der står i regeringsgrundlaget og det tegner som sagt godt

få sikret at der på tværs af

da han selv var minister erfaring med deltagelse i debatter om god regeringsførelse og respekt for folketinget

have svar på de spørgsmål det stiller det giver sig selv

netop justitsministeren og beklage at oplysningerne var blevet givet til andre

sidenhen har venstres medlem af folketinget

lauritzen oplevet at blive kontaktet af journalister der sad inde med et svar tidligere end det svar var givet til

og fejltagelser som justitsministeren nu lover

om det er et løfte der kun er givet på justitsministerens vegne

nu har herre kristian jensen ikke været til stede i udvalget

at den pågældende rapport

diskuteret med herre karsten lauritzen her sagen baserer sig

aktindsigtsreglerne efter dansk ret

og borgere bedre muligheder for at få udleveret breve eller andre dokumenter der indgår i

eu kommissionen end den adgang som folketingets medlemmer har det er ikke tilfældet den her sag er kørt

håndteret det er et emne som jeg også har diskuteret med med herre karsten lauritzen

jeg synes nu at der mangler noget meget væsentligt og det er hensynet borgerne ude i det danske land det er jo netop derfor lovforslagene bliver sendt i høring det

til hvordan det skal være så i bund og grund handler det jo om at lovsjusk

til at varetage deres interesser og det er en meget væsentlig ting

være opmærksom på vil ministeren ikke give mig

om god regeringsførelse på dagsordenen

til projektet i vores regeringsgrundlag

derfor at dialogen med folketinget er er igangsat

lovkvalitet men også sikrer at de forhold der skal understøtte spørgsmålet om høj lovkvalitet rent faktisk kan føres ud i livet

rammer dem det vil sige at rigtig korte høringsfrister

borgerne for det er jo dem der skal leve med

en lov bliver hastet igennem

siger ministeren igen at det er derfor man har sat det på programmet

har mistet troværdigheden fordi tingene simpelt hen ikke hænger sammen det man siger

vi jo set gang på gang men kan ministeren så love mig at god regeringsførelse

er noget regeringen overholder fra nu af og at spørgsmål og svar

god regeringsførelse tværtimod gør vi vores til

udbygge den derfor står i regeringsgrundlaget og som sagt

kan få søsat nogle principper for hvordan det skal køre det

er jo den at at også under den tidligere regering havde vi den her type debatter

rejst en hel række andre spørgsmål under den tidligere regering

i den gode stemnings ånd og i anerkendelse af at regeringen faktisk

endnu flere skridt i den rigtige retning

rammerne for et nyt samarbejde mellem folketinget og

meget opløftet af den debat der har været her i dag fordi den viser bredden i

den videre debat om hvordan vi kan forstærke samarbejdet mellem regeringen

vel altid har gode intentioner om at overholde god regeringsførelse og så kan der være situationer hvor det ikke kan lade sig gøre og der kan selvfølgelig også være situationer hvor man begår en fejl det er jo menneskeligt jeg har bare to spørgsmål til justitsministeren spørgsmål 1

regering er bedre til at overholde god regeringsførelse end den tidligere vk regering spørgsmål 2 mener justitsministeren at denne regering har bedre intentioner med hensyn til at overholde god regeringsførelse end den tidligere

starte med at læse det der står i regeringsgrundlaget hvis herre lars barfoed synes at det er et skridt i den rigtige retning i

er der nok noget om snakken jeg konstaterer bare at den her regering har søsat en ambition om

for god regeringsførelse

og jeg håber på at den

nu også vil udkrystallisere sig i det arbejde som foregår mellem regering og folketing

jeg forsøgte at stille et spørgsmål der lagde op til at justitsministeren bare kunne have sagt nej vi er selvfølgelig ikke bedre til det end den tidligere regering

at vi har bedre intentioner end den tidligere regering den havde også gode intentioner det kunne justitsministeren bare har sagt

godt grundlag det er en selverkendelse og så er vi nået dertil og derfor må jeg sige at

at den her regering skulle være bedre end andre jeg synes det er

regering har ikke bedre intentioner end den tidligere regering

ville have været et godt grundlag for et bredt samarbejde om god regeringsførelse

jeg tror og det ved herre lars barfoed jo også godt fra sin egen tid som minister at

her virkeligheden er jo den at når vi diskuterer høringsfrist når vi diskuterer høringssvar og når vi diskuterer tilrettelæggelse af lovgivningsarbejdet så tror jeg at der

eksempler på det samme så at sige i hver vores lejr så hvis det er svar nok

spørgsmålet om god regeringsførelse fremover da også at de konservative vil være med til at sikre som

herre lars barfoed

det er en temmelig arrogant tone

det danske parlament

sige

opløftet over debatten

og at det her fylder meget i regeringsgrundlaget

at justitsministeren er opløftet af den her

der er store dele af oppositionen der ikke er

det har han ingenlunde

som sagt tror jeg at der at der på det grundlag sagtens kan indledes en konstruktiv og god dialog om hvordan vi kan få skabt gode rammer for

samarbejdet mellem regering og folketing fremover så derfor

jeg på at alle vil bidrage konstruktivt til det for det er vigtigt

skal være og hvordan det kunne udvikle sig

som han giver til folketinget

at regeringen gør sit yderste for at sikre et godt

samarbejde med folketinget forstår jeg måske i særlig grad ikke at fru inger støjberg siger i sidste uge

at det lovforslag som regeringen nu har til behandling om bedre muligheder for familiesammenføring med børn kunne blive opdelt således at man

forstå at venstre kunne komme til at stemme for en del af lovforslaget

er nu i behandling i folketingets udvalg og regeringen er positivt indstillet over for det jeg synes det er godt at der her kommer en bred aftale om så vigtigt et område det er bare ét eksempel her har det jo noget at gøre med

god lovkvalitet regeringen har fremlagt et klart program debatten er indledt med folketinget og jeg synes da at der er alle mulige gode grunde til at vi

fastere ramme det synes jeg kunne være godt

regeringsførelse det synes jeg er meget store ord at tage i sin mund efter tre timers debat

i baghovedet at justitsministeren måske selv

justitsministeren skulle tage den her diskussion noget mere alvorligt og jeg vil sige noget

herre simon emil ammitzbøll siger har regeringen et godt samarbejde med enhedslisten

enhedslisten har jo også klart tilkendegivet at det er en sag man

kan få virkeliggjort de meget gode hensigter som står

god regeringsførelse det er jo diskussioner som nu kommer til at køre i folketingets

om nye skridt

bliver sagt at der ikke er noget konkret i det

jo rent faktisk på side seks og halvfjerds i regeringsgrundlaget har skrevet meget detaljeret hvad det er man ønsker at gå efter hvad det er for nye skridt der skal tages

regeringen og jeg selv har fået ansvaret for

jo desværre ikke at blive færdige med det på grund af et folketingsvalg

den nye offentlighedslov altså en grundstamme

meget konkret som regeringen agter at arbejde videre med jeg synes helt generelt at det der tegner sig her i regeringsgrundlaget og det er der jeg håber på at den positive opbakning der har været til god regeringsførelse kan udkrystallisere sig yderligere er at tage fat på det her i konstruktiv dialog og så få det bragt

regeringen som helhed tror at hvis man har skrevet noget det

sig på side seks og halvfjerds i regeringsgrundlaget eller andre steder eller man siger det nok gange bliver det til virkelighed men sådan er det jo ikke ord skal følges af handling og det er jo der

de smukke ord man har skrevet i regeringsgrundlaget

til at samarbejde med folketinget

forsøg på at indlede en dialog med folketinget om det altså man kan

jo ikke på den ene side sige at der ikke sker noget og så på den anden side når regeringen med statsministeren i spidsen kommer til folketingets udvalg for forretningsordenen og vil diskutere det her emne

det ikke betyder noget altså det er da en

her god regeringsførelses spørgsmål regeringen har fremlagt en ambitiøs plan

de første aktiviteter med folketinget og det er som sagt sket her i

var mødt op til et møde det er jo ikke handling

justitsministerens svar

det bliver ord jo ikke til handling af derfor håber jeg da så sandelig at når statsministeren går på talerstolen nu som man jo må

få nogle helt konkrete svar

man stod jo her før og påstod at der ikke var sket noget som helst

regeringen har taget initiativ til at indlede en dialog med folketinget om hvordan

videreudvikles og det har man gjort fordi det er et vigtigt emne for regeringen at vi

forbedret regeringsførelsen

har diskuteret i ganske mange år her i folketinget nu er der en regering som har fremlagt et regeringsgrundlag hvor

siger jeg tak til justitsministeren

ordføreren for forslagsstillerne herre kristian jensen

selv om jeg ved at medlemmerne utålmodigt

at stemme må de i hvert fald hvis de bruger deres stemmer nu gerne gøre det uden for og komme ind og stemme bagefter

om de fede ord og de magre resultater de fede ord nemlig side seks og halvfjerds i regeringsgrundlaget hvor regeringen har slået sig selv meget voldsomt

selvros i form af initiativer som man agter at

intentioner som man foregiver at

og holdninger som man giver udtryk for i ord men desværre ikke i handling

en diskussion om hvad det er for handlinger der mangler

til at svare fyldestgørende

til at acceptere de normale spilleregler mellem folketing og regering det som vi

har kunnet opleve har været en total mangel på konkrete initiativer

at komme med noget konkret der skulle gøre

være tilfredse

var det så justitsministeren der skulle forsøge at forsvare regeringens position

han nævnte at man havde taget nogle konkrete initiativer da hverken jeg selv gruppeformanden for liberal alliance eller gruppeformanden for det konservative folkeparti kunne erindre hvilke initiativer regeringen havde taget at stille spørgsmål om hvad det så

i udvalget for forretningsordenen justitsministeren sagde endda at regeringen havde taget initiativ til et møde

de fede ord i regeringsgrundlaget til resultater

har været ærgerligt for

besvarelse fra regeringens side så må jeg sige og nu håber jeg at statsministeren sidder og lytter efter

jeg gerne men hvis det er muligt at få statsministerens opmærksomhed et øjeblik

det bliver desværre ikke bedre af at statsministeren fortsætter med at føre en dialog der ikke har noget at gøre med den

folketinget jeg vil sige at det det eneste man kan sige der konkret kommer ud af forespørgslen her

vil regeringen stemme for en næse til sig selv det synes jeg er

jeg synes at det der er problemet med det forslag til vedtagelse som herre magnus heunicke og de øvrige regeringspartier plus enhedslisten

det er et stort problem

god regeringsførelse bør være bredere og mere omfattende end alene spørgsmålet om høringsfrister og derfor synes jeg ikke at det er tilfredsstillende

at belære eller orientere herre kristian jensen om hvad en næse er for

for tre år siden da udvalget for forretningsordenen udtalte stærk kritik af skatteministeriet og skatteministerens håndhævelse af bestemmelserne i

til grundloven når man i folketinget udtaler stærk kritik

jensen ikke bekræfte at når vi i vores vedtagelse har en beklagelse og samtidig en anerkendelse af arbejdsvilkårene

noget helt anderledes end den stærke kritik som ordføreren selv tidligere har fået det var nemlig en næse det

ikke og kan ikke betegnes som

kritisk bemærkning endda en stærkt kritisk bemærkning

statsrevisorerne der har beklaget forskellige ting der skete

man går ind og siger beklager konstaterer man jo at regeringen ikke har levet op til sit ansvar at regeringen har svigtet i

når hun ikke ønsker at deltage i debatten her i dag

rejste alene til statsministeren og ikke til justitsministeren alligevel må vi acceptere at statsministeren vælger

debat om noget så væsentligt som god regeringsførelse

regeringspartierne ikke er klar til at tage den her debat vi har endda sagt både fra ministerhold og os der var ordførere

så bare lige til definitionen kan

med mig i at når det drejer sig om folketingets skik i

næser som

næse hvis man får kritik eller endda stærk kritik som herre kristian jensen jo

idet man konstaterer at regeringspartierne beklager at regeringen ikke

hvis man går ind og kigger på hvad der i andre tilfælde er blevet betegnet som

om lidt vil stemme for at give statsministeren en næse jeg synes det er fuldt ud fortjent

måske for lille den er for snæver men det er klart

anden omgang og der er tre minutters taletid herre simon emil ammitzbøll

på baggrund af en forespørgsel som venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti har stillet til statsministeren om god regeringsførelse

og forsvare sine synspunkter over for de fire partier der har ønsket denne forespørgsel

på side seks og halvfjerds i regeringsprogrammet

forsvare det over for folketinget det er og bliver pinligt statsministeren burde

mellem regering og opposition og det er almindelig god skik at når man retter en forespørgsel til en minister så stiller den minister sig

således at man kan stille spørgsmål og diskutere med den pågældende minister vi har i dag stillet en forespørgsel til statsministeren og jeg må bare konstatere at statsministeren altså ikke vil følge den gode skik at stille sig til rådighed for folketinget

var bare ikke helt klar over at oppositionen ville have korte bemærkninger til sig selv men

er gået på talerstolen for at give folketingets medlemmer lejlighed til at diskutere

minister

den minister som forespørgslen var rettet til ville normalt altid have stillet sig til rådighed efterfølgende når ordførerne havde haft ordet således at ordførerne havde lejlighed til at diskutere med den pågældende

god debat hvor der har været enighed om at regeringen heldigvis har højere ambitioner på det her område end den tidligere regering men at udførelsen måske ikke er blevet helt så smuk som man kunne have ønsket sig det har regeringspartierne været enige i det har enhedslisten været enig i

har forsøgt at sige nogenlunde det samme

var rigtig positivt vi har endda haft den diskussion om vi

udvalget for forretningsordenen kunne have en konstruktiv og fremadrettet drøftelse om hvilke initiativer vi kunne tage

haft den enestående oplevelse at et forslag vi har stået alene med i rigtig mange år støttes af venstre

debat hvor herre lars barfoed direkte i strid med sandheden hævder at det under den tidligere

regering altid var sådan at ministerne stillede sig til rådighed for afsluttende spørgsmål det passer simpelt hen ikke

utal af forespørgselsdebatter hvor afslutningen sådan har været lidt den samme som i dag nemlig at

stillede sig op og skældte ud på ministeren fordi ministeren ikke stillede sig til rådighed uden at det påvirkede ministeren så skulle vi nu ikke prøve at have en lille smule hukommelse

huske bare en lille smule om hvad vi selv har gjort

meget fremmende for den politiske debat

måske i virkeligheden fremme det som vi hævder at vi er enige om nemlig at vi gerne vil have god lovkvalitet at vi gerne ordentlige og saglige debatter mellem opposition og regering

os om det vi er uenige om og ikke om det rene pjat men så skal den nuværende opposition altså lade være med at fremstille rene fantasifostre om

lars barfoed ikke har opdaget at ikke alle ministre gjorde som han selv gjorde

det den her debat handler om er hvordan det bør være

og respekt for folketing og folkestyre hvis den minister

tale

tingets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til

havde nogen god regeringsførelse for man gjorde præcis det som herre

nu kritiserer den nuværende statsminister for

i udvalget for forretningsordenen eller her i salen

at vi skal ændre forretningsordenen sådan at ministeren forpligtes til at gå op og tage en sidste runde

clausen indledte ordførertalen med at sige at nu været enige om så mange ting og

et håb om enhedslisten ville svare på nemlig

at god regeringsførelse at det vil være respekt for folketinget at det vil være den bedst tænkelige situation når man har en forespørgsel til en minister i dette tilfælde statsministeren at ministeren ikke

enige om at det er sådan folkestyret og mellem regering og

når han nu anklager mig for at være polemisk

ikke mig der startede med at gøre den her debat polemisk vil jeg gerne understrege og

der har lyttet til den kan bekræfte

indføre alle de forbedringer vi kan gennemføre i forhold til hvordan vi fører debatter i folketinget

herre karsten lauritzen i at det vil være en forbedring af de regler vi har for debatterne hvis vi sikrer os at ministrene går op og svarer anden gang

vi også blive fri for det her cirkus som vi har haft under vist nok flere skiftende regering hvor den skiftende opposition er vældig ophidset over at de nuværende ministre ikke gør det som deres egen ministre ikke gjorde og ikke

dedikeret en hel side i regeringsprogrammet side seks og halvfjerds

forekommer det så ikke lidt underligt

på trods af at man har sat en høj målestandard

til noget som helst at man ikke stiller sig til rådighed

mange folketingsmedlemmer og ministre som får tid til at foretage sig andre ting mens de lytter og jeg mener selv

formentlig også så det er godt nok for mig det er ikke noget problem

og der er to ting

hvordan man konkret ville forbedre lovkvaliteten der har vi i dag konstateret at det

vi jeg er vigtigt regeringen beklager det regeringspartierne beklager det

ved ikke om om man i venstre hellere ville bruge stærkere ord men beklager ville man

er vigtigt at understrege så er der nogle nye forbedringer som ikke fremgår af regeringsgrundlaget men som jeg er enig i man godt kunne indføre

i forretningsorden for folketinget men hvis venstre ønsker det så er jeg helt med på det og jeg skal også gerne selv medvirke til at fremme det forslag sådan at alle kan komme til at

samtidig med at ministeren har svaret folketingets medlemmer og det

for folketingsmedlemmernes

regeringen ikke vil svare på udvalgsspørgsmål det er selvfølgelig også ubehageligt

debat spørgsmålet bærer i hvert fald præg

have udtrykt mig meget meget uklart da jeg var oppe i første runde og sige hvad jeg sagde jeg tog afstand fra alle de ting som fru ellen trane nørby nævnte jeg understregede at det var en adfærd som jeg var rigtig ked af at blive udsat for under

jeg bare sige statsministeren stillede sig til rådighed for den her

i overensstemmelse med de regler der findes

uheldig ting ved forespørgselsdebatter at ministre faktisk kan slippe godt fra aldrig at svare på et eneste spørgsmål det er et generelt problem

men jeg vil ikke begynde at skælde særlig ud på statsministeren i dag fordi hun så har valgt inden for de regler der

dels svarede jeg på om jeg selv som justitsminister altid havde stillet mig til rådighed det kunne jeg bekræfte jeg er altid

været forespørgselsdebatter til mig som justitsminister

stillet mig til rådighed sådan at ordførerne havde mulighed for at

var normalt når en statsminister blev spurgt om noget om man så tog en anden minister med og hvad der så skete og der svarede

jeg har jo ikke deltaget i samtlige forespørgsler så sådan kunne

det indtryk jeg fik var at det det handlede om var en generel diskussion om hvordan det altid foregik og det

beklage over for herre lars barfoed at jeg har

om jeg synes da det er modigt og

skal der ikke lyde nogen miskendelse fra mig af

eksempler på men jeg gennemgår gerne referaterne fra de møder sammen hans christian schmidt så vi kan finde

i folketinget før sidste valg godt ved at jeg har ret

at forsvare regeringen jeg står her for at arbejde for at udgangen på den her diskussion kan blive

at vi får en bedre behandling af folketinget fra regeringens side at vi får bedre debatter at vi får bedre spørgsmål og bedre svar

set det ærinde jeg har i den her sag og ikke noget forsvar for regeringen jeg tror ærlig talt heller ikke at regeringen opfatter

diskutere på man kan sige hvad man vil

det man

langt ud ad den her tangent kendsgerningen er at herre hans christian schmidt og jeg ved at det er sket gentagne gange under den tidligere regering at ministre

som sad i folketinget før sidste valg

at foregøgle noget som ikke er sandt det er det jeg reagerer på og det

skal finde sig i hvad som helst men der må også være grænser for hvad befolkningen

jo altid er parat til at forsvare deres synspunkter og det har jeg stor respekt for at man

er det som jeg ikke håber der skal være mellem enhedslisten og liberal alliance i denne sag er

om nogen en fælles interesse i at de store partier også går ind for god regeringsførelse når de sidder på regeringsbænkene

jeg bare opfordre til at

statsministeren ikke kan blive siddende på sin plads og ignorere folketinget fuldstændig bevidst som

set ligegyldigt om det er den nuværende statsminister eller en senere statsminister så jeg håber at vi kan have en frugtbar dialog i udvalget for forretningsordenen

som vi har foreslået i rigtig mange år hvis der skal et regeringsskifte til at få flertal for det nogle gange har det været sådan at der skulle regeringspartiernes stemmer til andre gange kan det så være at oppositionspartierne kan hjælpe os igennem med ting vi gerne

simon emil ammitzbøll at i den diskussion jeg går ud fra vi skal

vi støtte at man laver en sikkerhed for at ministre

til vedtagelse som udgør en næse til regeringen og så vil jeg spørge hvordan herre

forhold til dansk folkeparti er svært at forstå

foregik på den måde at vi diskuterede hvad der havde været regeringens ambitionsniveau hvad der var nået og relativt hurtigt blev vi enige om at man ikke levede helt op til sit ambitionsniveau og særlig i forhold til det der med høringsfrister

var det nok lidt småskidt så blev vi enige om at det ville være rigtig klogt at beklage det

ud fra en beklagelse kan der så forhåbentlig komme en bedre praksis fremadrettet og jeg må sige at jeg er glad for at være

grundlag for en regering der godt tør beklage når den begår fejl det synes jeg mildt sagt ikke var særlig udbredt hos den tidligere regering nu mener spørgeren jo sikkert at det var fordi den aldrig begik fejl men

er enig i at der er begået fejl og at det her er

det forslag til vedtagelse står der at folketinget

grundlag for en regering der består af partier der beklager når der er noget de ikke gør godt nok

nogen så vil kalde det en næse må jeg bare sige at i de debatter jeg har haft med regeringspartierne har vi aldrig nævnt det ord

dansk udtryk for at man har gjort noget lidt dårligere end man skulle gøre og

ikke flere der har bedt om ordet så forhandlingen er sluttet

magnus heunicke marianne jelved

pernille vigsø bagge og per clausen og der kan stemmes

herefter er forslag til vedtagelse

kristian jensen peter skaarup simon emil ammitzbøll og lars barfoed bortfaldet

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til

nummer v fire og halvfjerds af orla hav lotte rod karina lorentzen dehnhardt og per clausen

hermed er forslag til vedtagelse nummer v tre og halvfjerds af dennis flydtkjær bortfaldet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

slutter afstemningen for stemte

jeg slutter afstemningen for stemte

vi slutter afstemningen for stemte seks og firs imod

hverken for eller imod lovforslaget er vedtaget

jeg slutter afstemningen forslaget er enstemmigt vedtaget med

vil blive sendt til

det er ikke tilfældet og så er

nummer tre af et mindretal tiltrådt af et mindretal

forkastet jeg betragter herefter ændringsforslagene nummer seks ni og tolv

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer fire fem syv otte ti og elleve tiltrådt af et flertal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

ønsker nogen at udtale sig herre esben lunde larsen som ordfører for venstre

vi har i dag l en hundrede og fem og fyrre til anden behandling det en særdeles omdiskuteret lov som har vakt opsigt i store dele af danmark det er lov om ændring af lov om randzoner det opsigtsvækkende heri og ikke mindst fødevareministerens behandling har ført til et utal af spørgsmål og samråd samt foretræde for fødevareudvalget som jeg sagde ved førstebehandlingen

er essensen af lovforslaget enkel med loven om randzoner udlægges dyrknings gødsknings og sprøjtefrie randzoner langs alle vandløb og søer større end hundrede

ikke er til stede hvilket stiller de berørte lodsejere i en helt urimelig situation så hvordan fødevareministeren kan drage den konklusion overgår min forståelse og jeg vil kraftigt opfordre ministeren til at gå på folketingets talerstol og gøre rede for dette aspekt netop som en følge af fødevareministerens manglende konsekvens over for lovens oprindelige intention i forhold til implementering af loven har de borgerlige partier stillet et ændringsforslag der indebærer at lovens ikrafttrædelse udsættes udsættes indtil det rette kortmateriale er til stede ministeren har også argumenteret med at offentligheden skal have adgang til randzonerne fordi offentligheden er med til at betale for den kompensation som landmændene modtager men hvad så med de landmænd der frasiger sig kompensationen

trods tidligere forsikringer om det modsatte derfor har de borgerlige partier også stillet ændringsforslag om dette men

kompensation som landmændene skulle have udbetalt og som ifølge fødevareministeren berettiger offentlighedens adgang

er landbrugets egne penge mage til frækhed fra en minister skal man lede længe efter ministeren agter nemlig at overføre syv hundrede million kroner fra direkte støtte til søjle to under landbrugspolitikken ud fra disse direkte støttemidler udbetaler ministeren så kompensation det virker ikke bare grotesk det virker også overraskende ikke mindst når man tænker på at det dyrkningsforbud på randzonerne

at give et samlet driftstab på et trecifret millionbeløb og et værditab

forsøger regeringen at stabilisere landbruget med en bankpakke mens regeringen med den anden hånd destabiliserer landbruget med driftstab og værditab til følge jeg tror man skal være medlem af et regeringsparti for at forstå dette venstre må derfor på det kraftigste opfordre til at følge de ændringsforslag som de borgerlige partier har stillet samt afvise den utrolig hetz som regeringen med fødevareministeren i spidsen udsætter dansk landbrug for ikke alene er det ubegribeligt

venstres gruppeværelse om hvad den tidligere regering har lavet det her område jeg vil da bare gerne for en ordens skyld

lunde larsen til at forklare hvem der har lavet grøn vækst

er jo meget interessant at man sætter en ung venstremand på banen for at forsvare noget den tidligere regering har lavet der er jo intet som helst nyt i den her sag ud over

meget meget lidt fordi der var et krav om at hvis man skulle dyrke energipil i randzonerne skulle det være

mange picnicborde haveborde og ghettoblastere

landmændene brokker sig over er det som den tidligere regering har lavet og det tror jeg

er ung og uerfaren jeg ved ikke om

får meget igennem i den socialdemokratiske gruppe det har jeg ikke set men det kan være jeg bliver klogere på det med erfaringen hvis der intet som helst nyt var

hvordan kan det så være at regeringen har stillet ændringsforslag hvordan kan det være at regeringen ændrer på

det nye er at man giver offentligheden adgang til arealerne det nye er at man ophæver dyrkningsforbuddet og det er da overraskende

man ikke skal tage højde for at både advokatrådet realkreditrådet og andre instanser har kritiseret den her ændring det nye er da at landbruget

på et trecifret millionbeløb hvis ikke det er nyt hvad er så

må stadig væk holde fast i at jeg

noget svar på hvem der har indført bræmmerne det er jo det landmændene

arealer det er fuldstændig rigtigt og det noterede jeg også at der er krav om offentlig adgang

ville blive dyrket fordi den tidligere regering også havde stillet krav om at hvis der skulle dyrkes energipil i de bræmmer skulle det være på sammenhængende arealer og derfor er der ikke konsistens i at sige at det

men det de brokker sig over er den tidligere regerings politik og det der er noget møg

at vi den nye regering skal gennemføre det den tidligere regering

at vi har ansvaret for bræmmerne

det i den debat der har været indtil nu hvad vi ikke tager ansvaret for er implementeringen så længe kortmaterialet ikke er til stede

blandt andet er et retssikkerhedsmæssigt spørgsmål i forhold til landmændene hvad er årsagen til

det fortaber sig jo nogle gange i debatten

til kvælstof og det her er jo en metode til

var jo at iværksætte et forskningsarbejde der skulle lede frem til at finde alternative metoder så man

den bedst tænkelige teknologi til at reducere kvælstoffet bræmmerne var den bedst tænkelige

har i liberal alliance også i et vist omfang deltaget i det i et forsøg på at vise vælgerne hvor meget

nuværende regerings partier

i overgangen fra at være oppositionspartier til at være regeringspartier

uskik når man som regeringsparti

aldeles uspiselige

ville det ikke være nemmere og

således at det ikke kun var liberal alliance der i dag kunne sige liberal alliance ved du

det gjorde vi også under førstebehandlingen

at offentligheden skal have adgang og at dyrkningsretten

vi har hele tiden sagt

udarbejdet under herre henrik høegh landbrug fødevarer

må følge debatten lidt nøjere hvis det er at

anvende venstres slogan for vi står netop ved det vi siger før valget og det gør vi også

redegørelse for venstres nye synspunkt var der en væsentlig del som vedrørte det driftstab der vil opstå som følge af at disse dyrkningsfrie områder nu indføres jeg skal spørge ordføreren om ordføreren virkelig mener

dyrke i dyrkningsfrie områder som der stod i den oprindelige lov

virkelig kan påføre et driftstab af den

det er jo ikke entydigt spørgsmålet om adgang til

liberal alliance har ret det ordføreren

imod sin egen politik altså den man indførte da man sad ovre på de andre stole

jeg synes det er usmageligt over for folkestyret alene af den grund

god regeringsskik disse tanker om

introducerede venstre i to tusind og ni

frem til det regeringsskifte som heldigvis kom og i dag yder venstre så ihærdig modstand

den måde venstre agerer på

det usmageligt hvad han vil og han må konstatere hvad han vil faktum er jo i den her sag at venstre ikke kan anbefale de ændringer

de dyrkningsfrie randzoner og det vedrører offentlighedens adgang og hvordan man både kan få det til at

begriber jeg slet ikke det hænger jo ikke sammen med det venstre har vedtaget sammen med konservative og dansk folkeparti under den tidligere regering vi står på mål for den lov vi selv har vedtaget det har jeg sagt under førstebehandlingen jeg siger det under andenbehandlingen og jeg skal gerne sige det under tredjebehandlingen hvis det skulle komme så vidt vi stemmer ikke for de ændringsforslag

christensen som ordfører for

nogle landmænd der er forvirrede for det er fuldstændig rigtigt at den her lovgivning handler om

ændringsforslag til en tidligere vedtaget lovgivning omkring energiafgrøder og offentlig adgang men det er nu også slemt nok at man gør det og jeg synes også som

fødevareministeren og justitsministeren i forhold til lovgivningen her at der har været mange spørgsmål som måske har været lidt uden for rammen men det må vi så

jeg må sige at det der sker med lovgivningen nu

havde karakter af det er sådan

tidligere regering ud fra en forudsætning

hvordan skulle vi nå målene randzoner var det værktøj der lå nede i værktøjskassen det kunne vi tage op og bruge og ja det her var ikke verdens bedste lovgivning

var en svær lovgivning da vi vedtog den nu er den bare blevet endnu værre

den offentlige adgang problemet er jo og ministeren er jo ikke bleg for

er gaver altså bare bedre når man selv har betalt dem

vælger at give dem væk her giver man altså nogle arealer væk til befolkningen til kommunerne som de kan benytte sig af

betalt og skal forrente de her arealer dansk folkeparti havde håbet meget på at vi inden for en kort årrække kunne få nogle mål

andre redskaber vi har er det våde enge er det rodzoneanlæg

vi skal gøre for at nå vores mål vi er jo alle sammen enige om at vi skal nå vores mål derfor så vi det her som en midlertidig løsning indtil vi var blevet klogere klogere

arealer det får de nu tro mig om fem ti år hvis man

man vundet hævd kommunerne har skrevet ind i deres brochurer at man kan gå dejlige ture langs vandløbene på landmændenes jorde det er det

jeg vil sige at ministeren bruger sin magt

nå det her vi ville gerne nå de her miljømål vi kunne kun nå det på den her måde vi har bundet knuder på os selv for at nå miljømålene med de her redskaber og så kommer ministeren og siger nu har vi flertallet nu bruger vi det vi vil give en gave til befolkningen det vil vi og landmændene må betale

derfor har jeg gjort mig nogle forberedelser til i dag og

er grundlovens længste paragraf og den handler om retten til at sende lovforslag til folkeafstemning den beskytter et stort mindretal mod at blive stemt ned af et snævert flertal

det der kommer til at ske her det er et snævert flertal og jeg vil når det her lovforslag er blevet tredjebehandlet undersøge om det er muligt i det her folketing at få tres underskrifter så den her lovgivning skal til en folkeafstemning jeg synes det er principielt at ministeren bruger sin magt på den her måde når ministeren ved hvor svært det har været

tidligere regering og dansk folkeparti at opnå en enighed

nogle miljømål som ministeren nu arrogant laver om til en gave til befolkningen at man skal kunne gå langs nogle vandløb

for det var en midlertidig løsning ministeren laver den nu permanent

vil vi afprøve og vi vil også bruge

ministeren har ønsket at bruge sin magt

deltagelse i grøn vækst og at man betragter det som noget midlertidigt

for de to ændringsforslag er udemokratisk og så skal det sendes til folkeafstemning jeg husker

der blev den daværende opposition smidt ud alle mand og kvinder på en gang af regeringen med støtte fra dansk

løfte den her opgave kan herre rené christensen ikke bekræfte at det landmændene er sure over

den tidligere regering venstre og konservative

er problemet er det med bræmmerne og det at man

permanent fjerner de her arealer fra de landmænd fordi man laver den offentlige adgang det vil sige at der er landmænd der reelt har

mener herre bjarne laustsen at det er sådan man giver gaver det mener vi

vi gjorde det fordi vi mente at det var det eneste redskab der var for

nogle miljømål vi vil gerne i fællesskab nå nogle miljømål det kunne vi med bræmmerne

permanente skifter det jo fuldstændig karakter hvorfor skal vi bruge ressourcer på at undersøge om der er andre virkemidler

at det skal være permanent for altid så må ministeren jo købe de her arealer og give dem til borgerne hvis man så gerne vil give de her arealer væk det her drejer sig ikke om hvorvidt man har fortrudt det her drejer sig om at ministeren bruger sin magt til at give en gave hun ikke vil betale for det her ændringsforslag ændrer jo intet ved den tidligere lovgivning

der var under den tidligere regering og som er under den nuværende regering der er ikke nogen der sjakrer med målene man er blevet enige om nogle tal det er det den her regering skal gennemføre

i sin visdom fundet af i venstre konservative og dansk folkeparti

nøjagtig det samme det landmændene er utilfredse

handler om offentlig adgang

selv om det bliver muligt i nogle bræmmer langs nogle åløb i

eller på lolland for den sags skyld

andet er at det var minimalt

det kunne give i forhold til at dyrke energipil fordi der var det krav fra

at det skulle være sammenhængende arealer så det er jo til syvende og sidst

kan så forstå at herre rené christensen gerne vil være

dansk folkeparti kæmpede ret hårdt for at få det indført hvorfor gjorde vi det

være bange for at hektartilskuddet fra eu

kan forsvinde for når de her bræmmer nu har ligget uopdyrkede hen i en periode

politik der kommer fra eu som siger

gangstier der bliver brugt af borgerne så derfor kan vi heller ikke give hektartilskuddet mere så har vi da for alvor stjålet arealerne fra landmændene

at nu gjorde vi det her med nogle miljømål jeg

hvad er det for nogle miljømål man opnår ved at befolkningen får adgang hvad er det for nogle miljømål socialdemokratiet og den øvrige regering vil opnå ved at befolkningen får adgang til arealerne jeg kan ikke forstå at man vil genere landbruget og et erhverv så voldsomt som man vil med det her

holdning at det var det værktøj der var til stede det gør man nu

derfor mener vi faktisk også at hvis ministeren vil give den her gave så må ministeren købe arealerne og give gaven væk det må være sådan det hænger sammen

vi faktisk vil afprøve grundloven med det her forslag og se om vi kan skaffe de tres underskrifter vi mener netop

magtarrogance ved at gå ind at tage et forslag som man ved har haft en så svær fødsel det har været så vanskeligt at nå frem til enighed og så bruger man sin magt

til mig da vi behandlede det her første gang svarede den daværende fødevareminister at jeg

i lovgivningen et andet spørgsmål hvad er det nu lige det koster landmændene af ekstra penge at der er offentlig adgang

er at vi kan se problemerne den politiske debat der vil være hvis det her på et tidspunkt skal rulles tilbage vi har pumpet millioner ud til forsøg for at finde

mindske udledningen af kvælstof når de resultater kommer tilbage til os

det jo fordi vi ikke har brug for randzonerne mere og så kan vi se debatten hvor bliver det svært at

med energipil at det er rigtigt at sidste år var det vkos holdning at det ikke betød noget og nu har det enorm stor betydning sådan kan det gå fra det ene år til det andet og det ved vi godt i politik det som er herre rené christensens

at den fri adgang gør det vanskeligere at rulle det tilbage og så

at selv hvis vi får det maksimale udbytte

vil der stadig væk være behov for at reducere kvælstofudledningen fra dansk landbrug ganske væsentligt

det jo rigtig godt og klogt og vigtigt at beskæftige sig med nye tiltag men det er stærkt usandsynligt at man får brug for

og så skal vi have noget sammenhængende natur rundtomkring som er givtigt for dyrelivet

har vi hele tiden opfattet som en midlertidig løsning det ændrer man på ved at give

derfor bliver det utrolig svært at rulle tilbage jeg kan ikke forstå at man vil lave natur i ti meter stykker hvis man kan lave sammenhængende natur om meget kort tid når vi får en større viden om

redskaber vi kan bruge for at nå vores miljømål som vi jo er enige om at vi gerne vil nå det her er et spørgsmål om at bruge sin magt

så har herre simon emil ammitzbøll bedt om ordet som

indføre en randzonelov og vi synes sådan set at det

lovforslag bare gør det endnu værre problemet med vandmiljøet er præget af stor lokal variation og derfor er det liberal alliances overbevisning at den rette løsning ét sted ikke nødvendigvis er den rigtige løsning et andet sted liberal alliance mener også at det er stærkt problematisk at lovforslaget

når der ikke er kendt kortgrundlag og der endnu ikke foreligger nogen klare definitioner af hvilke vandløb og

omfattet og der mangler retningslinjer for hvordan randzonebredden skal beregnes derfor ønsker liberal alliance at ministeren som minimum garanterer at disse forhold bliver bragt fuldstændig i orden inden loven træder i kraft

alliance mener desuden at lovforslaget yderligere skærper det forhold at der efter vores mening er tale om ekspropriation efter grundlovens § tre og halvfjerds

der derfor selvfølgelig bør gives fuld kompensation i overensstemmelse med grundloven endelig vil vi sige at vi synes at man

tage hele det her lovforslag til side trække det tilbage

om vi er kommet vidt omkring synes jeg vi skal tilbage på sporet og diskutere

hundrede og fem og fyrre og det er også baggrunden for at det konservative folkeparti har stillet en række ændringsforslag er det blevet mere og mere tydeligt at

dette lovforslag har uoverskuelige konsekvenser for lodsejerne det har negative konsekvenser for flora og fauna og det medfører efter det konservative folkepartis opfattelse en uholdbar indskrænkning

den private ejendomsret vi har under udvalgsbehandlingen særlig lagt vægt på de to høringssvar der er kommet fra advokatrådet og advokatsamfundet det andet

medførte således også at fødevareministeren valgte

offentliggøre en sammenfatning af kammeradvokatens vurdering af lovforslaget og det

såvel advokatrådet som det konservative folkeparti ikke mener at man

for de yderligere indskrænkninger der finder sted i anvendelsesmulighederne for jordbrugerne

gjort ganske klart ikke mindst efter at vi har fået sammenfatningen

at det stadig væk står hen i det uvisse hvad de juridiske konsekvenser er og hvad relationerne

til grundlovens § tre og halvfjerds en grundlov vi for øvrigt fejrede fødselsdag for

i går jeg

det er jo at l en hundrede og fem og fyrre

dels et forslag om at give offentligheden adgang til private

af energiafgrøder kammeradvokaten

at det ikke gør noget at man laver et dyrkningsforbud

er masser af energiafgrøder man kan plante som helt klart giver masser

altså nogle juridiske uklarheder der står hen i det uvisse

det har været afgørende for os at der blev stillet nogle ændringsforslag så vi i hvert

ministeren og regeringspartierne op på noget af det de har sagt

der sådan set tager udgangspunkt i det der har været ministerens argumentation for at fremsætte l en hundrede og fem og fyrre fødevareministeren har i det offentlige rum sagt også forud for fremsættelsen af l en hundrede og fem og fyrre at grunden til at offentligheden skal have adgang er at lodsejerne modtager

penge fra det offentlige nu kan man så sige at man har gjort det omvendt i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget først laver man en indskrænkning

og efterfølgende kan man søge kompensation

tilbud det er nok nærmere et siciliansk tilbud

der foreligger fra fra fødevareministeren først laver vi indskrænkningen og så kan man pænt bede om penge efterfølgende men jeg vil sige at

ændringsforslag som det konservative folkeparti har

som var det maksimale maksimale areal en lodsejer kunne få sin

lodsejeres areal og det skyldes at det ikke kun er randzonerne

indtryk at der har været alle disse mange henvendelser fra lodsejere og alle disse bekymringer også af juridisk karakter og opfordre til at man genovervejer om det er klogt at skride til tredjebehandling af det her lovforslag eller om det bedste ikke er at placere det i landbrugs og naturkommissionen så det bliver grundigt udboret hvad konsekvenserne af

selvfølgelig på at der i folketinget vil være en opbakning til at man laver den beskyttelse

at ingen ministre ingen ordførere fra de regeringsbærende partier vil gå på talerstolen og forsvare deres eget lovforslag

svært at se logikken i at regeringen fremsætter et forslag der ikke vil gøre det muligt

danmark at der bliver sejlet flis

vores egne energiafgrøder

i dag en diskussion her i folketingssalen der handlede om hvorvidt det betyder noget for lodsejerne og for landmændene at man laver denne indskrænkning og naturligvis gør det det det er jord man har købt og betalt som man ikke må dyrke længere og det er et problem ligesom det er problem for en række lodsejere

den vilde smukke natur

der spurgte om det havde nogen konsekvenser for den enkelte lodsejer selvfølgelig betyder det noget for værdien af ens ejendom

viden på det her område skulle den medtænkes og

tilrettes således at man gjorde brug af

mangfoldig derfor skal man også passe meget på med at bruge generelle redskaber til specifikke områder og derfor var aftalen også den at man naturligvis skulle følge udviklingen

den tidligere chefstrateg for den tidligere regering og i hvert fald hovedforhandler

grøn vækst for det er jo fantastisk

med pressemeddelelser sendt ud af det konservative folkeparti i to tusind og ni da man lavede grøn vækst

fortalte jo også om at landbruget skulle være grønt og at man skulle lave en omstilling og så videre

i særdeleshed efter valget i håb om at den nye regering ville komme dem i møde da den gamle ikke ville

sket i de her bræmmer er det ikke nøjagtig den samme lovgivning er det ikke nøjagtig

kortmateriale samme faglighed der har været brugt

fortsætter med at stille de samme spørgsmål til alle ordførere

socialdemokratiets fuldstændige mangel på viden om hvad

lovforslag vi behandler her i dag jeg har i min tale her i dag fra folketingets talerstol og det kan herre bjarne laustsen jo tjekke

i dette land vi i folketinget har den lovgivende magt og i dag taler vi om en ny lovgivning ministeren eller kongen som der står i grundloven har den udøvende magt og domstolene har den dømmende magt

diskussion der har været under l en hundrede og fem og fyrre om at sikre ordentligt kortmateriale handler om præcis det

mere end tre fjerdedele af talerne i dag

det ville få uoverskuelige konsekvenser hvis man vedtog den her lovgivning

på baggrund af noget som fru lene espersen selv var med til at lave det bønderne er utilfredse over

at den her lovgivning har uoverskuelige konsekvenser

det jo også have haft det i to tusind og ni og to tusind og ti og frem til valget

det med bræmmerne det har man sagt er et af de bedste virkemidler overhovedet

der har talt om andre emner

har uoverskuelige konsekvenser når man ikke ved hvor hårdt ramt den enkelte lodsejer bliver da man i sin tid behandlede lovforslaget om randzoner

på trods af at ordfører faktisk under førstebehandlingen sagde at der var et fem procents loft så er det fem procents loft

lodsejerdeputation

men det synes jeg og det synes det konservative folkeparti

ordførerne for debatten der er ligesom blevet skabt en stemning af at ministeren ikke var parat til

forsvare lovforslaget jeg stiller gerne op og her er jeg nøjagtig som man plejer at gøre som minister nemlig at gå på til sidst for at svare på spørgsmålene

at der har været en meget engageret debat og det er jeg glad for men jeg må vel også sige at både debatten i dag og lovbehandlingen af l en hundrede og fem og fyrre har været præget af at oppositionen har meget meget svært ved at skelne mellem hvad der vedrører den allerede vedtagne randzonelov som

grøn vækst og hvad der vedrører det foreliggende lovforslag l en hundrede og fem og fyrre faktisk kan jeg sige

og det er under halvdelen af dem der overhovedet vedrører det her lovforslag jeg kan kun se det

i høj grad rygcrawler væk fra deres egen tidligere politik fra dengang de sad i regering

som man måske kan huske undlod et mindretal s sf radikale venstre enhedslisten og

stillet to ændringsforslag som ikke kunne blive vedtaget vi syntes det var to ændringsforslag som virkelig virkelig kunne forbedre lovforslaget vi ville gerne have at randzonerne blev dyrkningsfri og vi ville gerne sikre offentligheden adgang til randzonerne

vi har i danmark der er tilsvarende

så man kan sige at det vi sagde

vi stemte for før valget har vi nu fremsat et lovforslag om og det mener vi så stadig væk

valget det ville klæde oppositionen også at sige det samme i dag som de sagde før valget

at randzonerne som jo altså er op til ti

brede zoner langs vandløb i alt halvtredstusind

er blevet besluttet af den tidligere regering dels som kompensation

på grund af oppløjning af brak dels for at udlede mindre kvælstof fosfor og sprøjtegift til vores vandmiljø så der er altså et klart et klart formål med randzoneloven vi har syntes at

skal man også give borgerne adgang vi har også syntes at når man kalder det dyrkningsfri zoner

skal de også være dyrkningsfri så skal vi jo ikke have energiafgrøder hverken poppel der er meget høje eller store pilekrat der også er rigtig høje og det er faktisk noget som vi havde anset for

det stod jo meget meget tydeligt i høringssvarene allerede ved det første

praktisabelt at dyrke energiafgrøder i randzonerne så det er ikke en kæmpestor indskrænkning det synes jeg bare vi skal holde fast

jeg vil sige at jeg gennemfører den lov den tidligere regering har vedtaget jeg gennemfører den på nøjagtig det samme grundlag som det der lå efter den tidligere regering

det vil ligge der i juli måned og hvis ikke det ligger der

stilling til om loven skal gennemføres på det rigtige tidspunkt

er tyve år gamle og som endnu ikke er fastlagt på alle kort det er det der kan være være udestående

der er ikke noget som helst anderledes i det end der hele tiden har været siden loven

har været rejst at ændringerne

giver anledning til mange spørgsmål og mange bekymringer hos de berørte lodsejere

men jeg synes det er vigtigt at holde fast i at der lægges op til en afbalanceret brug af naturen i overensstemmelse med de gældende regler fra naturbeskyttelsesloven

så får vi nu også adgang til vores vandløb og det tror jeg vil være en glæde for mange

om randzoner det gjorde de ikke under den tidligere regering det gør de ikke under den nuværende regering og sådan er det det ændrer ikke ved at det er det mest omkostningseffektive middel overhovedet til at reducere udledning af kvælstof

at at de vil lægge sag an mod staten det synes jeg er fint jeg synes altid

jeg har naturligvis gransket

nøje jeg har ladet mig rådgive

der er ikke noget som jeg ser det at komme efter hverken i forhold til den oprindelige randzonelov eller i forhold til det

der ligger nu så det imødeser jeg sådan set med fortrøstning

så forstå i dag at dansk folkeparti

en folkeafstemning om offentlighedens adgang til randzoner

demokratiske vilkår ønsker man at

en folkeafstemning om det her spørgsmål

ville vinde den folkeafstemning hvis den kom men det

det er et meget voldsomt middel at tage i brug omkring den her lovgivning

jeg vil gerne sige at

jeg tror de fleste godt er klar over det

har et vandløb på deres mark de få der så er

dem vi skal have afklaret

må jeg sige at jeg kunne høre på venstres ordfører at jeg har tænkt mig at overføre syv hundrede million kroner fra søjle en i enkeltbetalingen for at finansiere randzonerne

randzonerne

kroner om året og derudover vil man kunne få kompensation for randzonerne det er fem og halvfems million kroner om året det vil sige at landbruget får to hundrede million kroner om året samlet set

regeringen uddeler nej to hundrede million kroner om året er alligevel penge og det synes jeg er vigtigt at holde fast i det er ikke gratis for staten at lave de her

sikre på ikke bliver ændret når der kommer en ny regering til så laver man forlig man laver brede forlig

men jeg blev smidt på porten sammen med hele den daværende opposition

og ikke både smide

sur bagefter fordi man ikke

det var den tidligere regering ikke parat til ærgerligt det betyder at vi står fuldstændig frit i forhold til lovgivningen i dag og det betyder naturligvis det vil

en regering i det her land som stiller sig op med et lovforslag

er grundlovsstridigt altså nu må jeg lige bede om at man kommer frem til virkeligheden hvis

det her var en krænkelse af grundloven

ikke fremsat forslaget

tidspunkt vise sig at det er en krænkelse af grundloven

naturligvis trukket men det har jeg intet som helst belæg for

kortmateriale sådan at den enkelte landmand kunne se

ministeren har også selv tidligere under behandlingen her i salen bekræftet

lad os nu få den her sag udsat

vko regeringen selv lavede det

den randzonelov som allerede tilbage i to tusind og elleve

gennemføre loven som den tidligere regering har

jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at fremme tingene

skulle der være nogen problemer i forhold til

intet der tyder på at

præcis den vare kan ministeren ikke levere og alene det er jo grundlag nok for at få det udskudt

ikke færdig med tegningen endnu det går jo ikke så lad os nu få

og det blev fastslået

stillet et vejledende kortmateriale til rådighed vi giver altså en langt større service vi giver oven i købet også kompensation to hundrede million kroner om året i forbindelse med randzonerne dels til hektarstøtte

vil blive meldt ud i juli måned så præcist kan det siges

i sidste uge diskuterede vi netop spørgsmålet om randzoner hvor ministeren klart meldte ud at landmænd der henvender sig til kommuner og jeg citerer

på hvor randzonerne skal være trods det at en af chefbiologerne

udtale at landets kommuner

nogen anelse om hvor der skal etableres randzoner derfor kommer danmarks landmænd til at gå forgæves til deres lokale kommuner

hvis de ønsker hjælp til at vurdere

sagde fødevareministeren fastholder fødevareministeren stadig væk at enhver landmand der henvender sig til landets kommuner kan få et klart

og det står fuldstændig klart også fra kommunernes side at de anerkender at kommunen er ansvarlig vandløbsmyndighed i den enkelte kommune der blandt andet konstaterer og vejleder i særlige tvivlstilfælde om et konkret vandløb er et vandløb i vandløbslovens forstand

jeg bad om at høre om landmænd kan få et klart svar når de henvender sig til kommuner og det interessante

det undrer mig at fødevareministeren er så forhippet på at jage det her igennem

en debat tidligere i dag om god lovkvalitet trods det at kommunerne

hvor er det landmændene skal få det klare svar fra

jo den kompetence ind i ministeriet i den pågældende sag

definerer randzonerne

men det ændrer ikke ved at det i loven fremgår klart at randzonerne ligger langs vandløb og at der er tale om vandløb i vandløbslovens forstand

vandløbene er stadig væk kommunernes ansvar

om et konkret vandløb er et vandløb i vandløbslovens

peger hen imod at randzoneloven kommer til at gælde

første september to tusind og tolv men det er ministeren der skal iværksætte ikrafttrædelsen af loven og det er min hensigt at gøre første september to tusind og tolv nøjagtig som det har været planen hele tiden

om man skal søge eu støtte og kompensation for de her arealer så det jeg har sagt er at skulle man være i tvivl

med at vide præcis hvor vandløbene er

bliver man ikke retsforfulgt af mig

vi bødeblokken ned i lommen og anerkender at at landmænd kan være i tvivl

det er bare et spørgsmål om om vi sanktionerer benhårdt fra dag et det kan man godt lade være med at gøre hvis

man synes at det er rimeligt og det synes jeg faktisk er rimeligt

at man kører ind i bymæssig bebyggelse og så ved man at der vanker

det fremgår af klarhedskriteriet sådan som det er beskrevet i straffelovens §

bræmmelovgivningen her først

svarer jo rent faktisk i givet fald til at betjenten offentliggør hastighedsgrænsen selv med andre ord ser ministeren slet ingen retssikkerhedsmæssige problemer i det her tror ministeren at danske domstole vil idømme bøder under en straffesag ud fra det lovgrundlag der ligger her

hastighedsbegrænsning i byerne på halvtreds

sådan set ligegyldigt om bilen er rød eller gul eller blå det er stadig væk halvtreds

der gælder sådan er det sådan set også med randzonerne det er lige meget om det er et bredt vandløb eller et smalt vandløb

kørsel i bymæssig bebyggelse uanset om

har stor eller lille bil gul eller blå

der kan give bøde det er jo dog ikke alle vandløb der har samme karakter

sammenligningen til færdselslovgivningen

der jo ikke lige her er ministeren er ministeren overbevist om at lovgrundlaget er så klart at det også i medfør af klarhedskriteriet i straffelovens § en

forleden dag i samråd i fødevareudvalget af justitsministeren der er tale om et klart lovgrundlag hvis man har et vandløb

efter første september to tusind og tolv

det her er en indgribende lov

venstre og konservative og dansk folkeparti også da de de vedtog den sidste år det er en indgribende lov og derfor vil jeg gerne sige til landmændene at de ikke skal være bekymrede at

kommer ikke ud med bødeblokken fra dag et

ikke må dyrkes energiafgrøder på de såkaldte bræmmer i øjeblikket i dagens danmark

virkelige danmark har vi en situation hvor

ud og siger til landbruget at det godt nok er produktionsjord

må ikke producere energiafgrøder og så henter vi træflis i canada

faktisk er det sådan at vi synes at det gik lidt slapt til under den tidligere regering i forhold til plantning af energiafgrøder i det her land derfor har jeg faktisk hævet støtten til dem der planter energiafgrøder og jeg har hævet den væsentligt men det er jo ikke ensbetydende med at man nødvendigvis skal plante energiafgrøder langs vandløbene

ikke er praktisabelt langs vandløbene så nej jeg synes at energiafgrøder

det er på baggrund af landbrugets egne udtalelser at muligheden for energiafgrøder er pillet ud

overhovedet blev fremsat og der kom høringssvar det var faktisk allerede en del af grøn vækst forhandlingerne at vi ikke ønskede at alle vores vandløb skulle plastres til med energiafgrøder fordi de nemt kan blive høje og af kratlignende karakter så man slet ikke kan se vandløbene

det var vi ikke interesserede i derfor har vi ikke ønsket det men vi har så samtidig kunnet konstatere at landbruget så selv siger

det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden det er jo det de mener når de siger at det ikke er praktisabelt derfor mener jeg faktisk at det er en

talerstolen i den her sag som vi jo har diskuteret flere gange

man betaler noget der ligner tyve procent for de muligheder landmændene

resten kan landmændene så betale jeg vil godt

ikke cykle langs vandet op langs strandvejen

ligger ned til vandkanten fordi det vil befolkningen gerne

en langt smukkere tur end at cykle langs de

jeg har stillet op til en hvilken som helst debat

herre rené christensen vil vide at jeg har stillet op til samråd før vi overhovedet havde lovforslag om den her sag

jeg har svaret på over hundrede spørgsmål om den her sag

vil vi så betale prisen ja

to hundrede million kroner om året

oveni i kompensation det er helt præcis to hundrede og ti

det med haverne jeg kan ikke se for mig at at man

men men inde i folks haver er der jo heller ikke nødvendigvis

som der er ude i landbruget det er jo det vi har brug for at gøre noget ved

ministeren vil gerne tage den fra landmændene der er nogle der har

nu vil ministeren give den gave det kunne lige så godt være boligejernes haver men det tør ministeren ikke ministeren siger

natur i ti meter stykker det kan formodentlig ikke være den nye regerings ambition

at vi skal skabe mere natur i ti meter stykker lad os

konservative men det er ikke denne her regerings opgave at løfte problemerne ud af andre partiers folketingsgrupper det må partierne selv ligge og rode med

randzonerne er et omkostningseffektivt middel til at reducere udvaskningen

er det også en mulighed for at give borgerne adgang

alle danskere har ret til at gå langs vores kyster det er en stor fornøjelse og

vigtig del af den danske forståelse for vores natur og

er at vi har adgang til vores kyster det er jeg rigtig glad for jeg synes også at vi skal have adgang til vores vandløb og det får vi med det her lovforslag

den forbindelse sagde ministeren

altså ikke under særlige tilfælde

har et vandløb hvis man har et vandløb og er lodsejer er man omfattet af den her lov det er fuldstændig klart fra det øjeblik loven træder i kraft og det forventer vi jo bliver

første september to tusind og tolv

skal

jeg har ikke læst op på praksis hos politiet men men når man indfører regler om at alle skal have sikkerhedssele på

banke med bødeblokken og det er sådan set det jeg har tænkt mig her

altså lige skynde mig og sige til herre rené christensen for jeg fik ikke svaret da han

bliver givet i kompensation til landmændene for randzonerne er en hundrede procent kompensation af randzonerne

men en hundrede procent kompensation

står lidt hen

være fleksibel med er om vi tager bødeblokken op af lommen eller vi ikke gør

og har arealer ned til gudenåen

der er et vandløb dermed ved man også godt at der skal være en randzone

hvad kan det være er den egentlig vandførende hele året sidste år var der tørke i år er der ikke tørke

og få tvivlstilfældene afklaret inden vi tager bødeblokken frem det synes jeg sådan set

at få nogle svar fra ministeren også gerne klare svar

og der skal også være dyrkningsfri arealer rundt om

man deler ud når man tager milliarder af landmænd

er spørgsmål jeg har svaret på så at sige at jeg ikke er parat til at svare på spørgsmål i den her sag synes jeg er dybt useriøst

men jeg kan straks sige at det afhænger af

og det vil sige

om hvor den ligger så jeg kan ikke komme med en generel lov om alle voldgrave i det her land jeg beklager meget

det var en stor bunke papirer det synes jeg

er det sådan at de her landmænd fremover

som ministeren nu siger hun kommer med i kompensation

skal gå til at betale ejendomsskat sådan at

svar om voldgrave inden den endelige vedtagelse

ikke herske tvivl om uanset hvilke detaljer herre jørn dohrmann kunne finde på at spørge

svarer jeg jeg har svaret over hundrede gange

der gælder i den lov som herre jørn dohrmann selv har stemt igennem for et år siden men jeg

svarer gerne jeg svarer altid gerne ejendomsskatterne er ikke omfattet af det her lovforslag

men til gengæld har jeg sagt meget klart at landbruget bliver kompenseret

i enkeltbetaling og det er faktisk en fuld kompensation

så der er ikke nogen der kan sige at de ikke bliver kompenseret

at dyrke bræmmerne og de vil gerne lukke op for

natur og de

mange landmænd

det bare for at genere et presset erhverv

jeg har brugt ufattelig mange timer

sikre landbrugets fremtid også i bruxelles under eu formandskabet det synes jeg bare jeg gerne vil sige fuldstændig klart og så vil jeg gerne sige at for mig hænger tingene sammen

får de ikke nogen forståelse for naturen og så gider de heller ikke at passe på den på den måde er adgangen til naturen med til at gøre naturbeskyttelse til en folkesag

forbyde dyrkning af bræmmer som vil gavne miljøet

fri adgang til privat jord

den tidligere regering som vedtog lovforslaget om randzoner som handler om at der skal være

langs alle vandløb i danmark

noget der ligger i det her lovforslag det

er offentlighedens adgang og så dyrkning af energiafgrøder og det jeg prøvede

og for regeringen at borgerne

adgang til at komme ud i naturen vi mener at det giver livskvalitet vi mener at det er med til at give sundhed vi mener at det er rigtig godt for borgerne

at passe på naturen og derfor

vil vi gerne give adgang langs vandløb på nøjagtig samme måde som der er

rørt når jeg hører ministeren tale om

livskvalitet og sunde borgere jeg kan kun beklage at vores landbrug er blevet meget store og meget effektive så der ikke er så mange landmænd tilbage men jeg kan garantere for

at de simpelt hen nu er nødt til at henvende sig i banken og så bliver det næste jo at vi skal til at lave bankpakke

forestille sig lave energiafgrøder altså jeg prøver her at finde en lille flig

dog har lyttet som ministeren plejer at sige at hun gør

ikke er praktisable i randzonerne det synes jeg lige

i forhold til det at fjerne økonomien

er det for en økonomi vi fjerner ved at offentligheden får adgang

dyrkningsretten og dyrkningsretten langs vandløb var det den tidligere regering og også anne mette winther christiansen vedtog i totusinde og ellevte

har meldt helt klart ud at han i øjeblikket kan regne med at hans jord står til en værdi

at den falder til firstusind

plus at han så bliver kompenseret for et betydelig mindre beløb

fald kan regne med at der er minus på kontoen

siger at nu giver hun en gave og samtidig siger hun at og kompenserer landmanden for hans muligheder for indtjening

grøfter eller afvandingskanaler men så længe kortet ikke viser noget

vi jo ikke vide hvor der kan dyrkes altså ender vi jo med ikke at have dyrkning i kolindsund

åbne op for at vi havde

unavngivne landmand som fru anne mette winther christiansen taler

ligger fuldstændig klart at ingen landmand skal rammes mere end at højst fem procent af

halvtreds millioners besætning at det overhovedet kan få nogen betydning det synes jeg er vigtigt at få sagt jeg synes også det er vigtigt at få sagt at landmændene rent faktisk bliver kompenseret de bliver kompenseret for den her udgift hvis vi havde lavet den her miljøindsats på en anden måde

generelt at man skulle bruge mindre kvælstof på markerne så ville vi ikke kunne give kompensation det er venstre konservative og dansk folkeparti der har vedtaget randzoneloven som gør at zonerne skal være dyrkningsfri det gennemfører vi men jeg synes det er mærkeligt at jeg så skal stå på mål

så derfor står jeg her jeg synes det er vigtigt jeg synes de kan bidrage til naturen i det her land

den ikkebesvarelse som fødevareministeren gav til herre thomas danielsen

de er gavnlige for rigtig mange ting og vi har brug for vedvarende energi vi har brug for mere biomasse

vi synes det var lidt for slapt hvad den tidligere regering lavede så vi har hævet støtten til energiafgrøder

plantes i randzoner og det synes landbruget så

kan få adgang til naturen på lige fod

til fødevareministeren er der flere der ønsker fru birthe rønn hornbech

har jo ret i at vi begge to kommer fra sjælland og

at man er så voldsomt i tvivl

vi så oven i købet så heldige på sjælland at vi har skilte

det er et vandløb og hvad det hedder

enten fru birthe rønn hornbech eller mig som minister om et vandløb er et vandløb i vandløbsloven forstand jeg vil gerne råde fru birthe rønn hornbech til at svare det samme som mig spørg kommunen

længere

så nu er landmanden

at man skal svare

af venstre konservative og dansk folkeparti den bygger oven på andre love den bygger blandt andet oven på vandløbsloven vi genopfinder ikke vandløbsloven i randzoneloven

fuldstændig klart igen kommunerne skal kunne fortælle

kommunen siger ja eller nej hvis det er vandløb

kompensation for den randzone

lige før sagde ministeren til undertegnede jeg bestemmer hvornår loven sættes i kraft

hvis en landmand ikke ved

gudenå om

han bor der hvor man får en undtagelse

måske måske ikke det afhænger helt af ministeren

her måske han skulle prøve at genlæse nogle af de

man i tvivl må man spørge sin kommune det er dem der afgør om der er tale om et vandløb hvis der er tale om

det bestemmer ministeren ministeren har indtil videre tilkendegivet at ville

er er vi vil ikke tage aet

i øjeblikket er fem korte bemærkninger yderligere herre erling bonnesen for en kort bemærkning

at der skal være randzoner omkring vandhuller

og hvordan vil man håndtere hele randzoneproblematikken

hvad der er randzonepligtige vandhuller i det her

landmænd er fornuftige mennesker de har i tyve år kunnet finde ud

en to meters bræmme langs vandløb

der og de vidste at de ville blive trukket i landbrugsstøtte hvis ikke de overholdt det sværere er det ikke

oplysninger og jeg skal komme efter dig

oplevet noget lignende hvis man ikke ved

randzonepligtige vandhuller og hvad så i andre år

hvornår de er randzonepligtige vandhuller

håndtere det i år to tre fire og fem når det er konsulenten måske kommer på besøg

nogle somre er våde og nogle somre er tørre

gentager ministeren og har gjort det i samrådet

men trods det har kommunerne klaget trods det kan vi læse at der er flere kommuner der siger at de ikke aner hvor de randzoner skal være dermed stiller ministeren altså landmanden

det er kommunernes problem er ministeren klar over hvad det her har af konsekvens i den kommunale forvaltning eksempelvis i de områder af landet hvor der er store landbrugsområder ministeren bedes forholde sig til

rønn hornbech anfører i relation til at kommunerne selv siger at de ikke bare kan give et svar

medarbejder i alle landets otte og halvfems kommuner måtte have sagt

til deres lokalavis eller til herre esben lunde larsen eller hvem de

jeg kan forholde mig til hvad

vandløbsmyndigheder

virkelighed i stedet for ude i den virkelighed hvor det gælder og derfor afviser ministeren jo også blot praksis og ministeren forholder sig ikke engang til det jeg beder ministeren om i forhold til det retssikkerhedsmæssige princip

ministeren om at forholde sig til virkeligheden og til den praksis der er

i den her sag er han i tvivl om hvorvidt han har et vandløb

bliver stillet spørgsmålet så må jeg jo svare det samme jeg kan jo ikke lige pludselig transmogriffe en anden myndighed frem når det nu er

læse de der en hundrede og halvfems svar som ministeren har givet

at man bliver meget klogere af og ministeren er i hvert fald ikke blevet

så ministeren også kunne svare på det spørgsmål som jeg nu stiller der må være et formål med at lave en lovgivning og det må jo være at man fortæller kommunerne hvordan de skal administrere den lovgivning som man vedtager og derfor undrer det mig at ministeren siger jeg ved ikke

her spørg kommunen ministeren må jo vide hvad det er hun i lovgivningen pålægger kommunerne at gøre og derfor må ministeren jo også kunne svare på det spørgsmål

administreres det må ministeren da kunne svare på

så er sagt forstå vil jeg sige at det er fuldstændig klart at man skal spørge kommunen det er kommunen der er vandløbsmyndighed det er ikke min lovgivning det er

og halvfems svar hvis ministeren altså har læst dem

de spørgsmål der bliver stillet

ministeren som står her på talerstolen som nu bliver stillet nogle konkrete spørgsmål om indholdet af lovgivningen og så siger ministeren spørg kommunen om indholdet af lovgivningen nu ender ministeren med at sige

en anden minister som skal svare det her det er jo det der er det store problem vi snakkede lidt om lovkvalitet

at når man har ministrene enten i samråd eller her i salen vil ministrene ikke svare men henviser til en anden minister nu spørger jeg igen ministeren

det er jo ministeren og regeringen i fællesskab

meget meget præcist og loven er faktisk meget meget klar det er faktisk vedtaget af venstre selv og der står

er meget enkelt så jeg vil bare opfordre alle landmænd til at hvis de går ud på deres mark

spørge kommunen om det et vandløb i vandløbslovens forstand hvis det er et vandløb som hele tiden har været der

er jo et forslag til lov om ændring af lov om randzoner energiafgrøder og offentlig adgang har ministeren øget miljøtilgangen vil man gerne have at at vi skal rense mere kvælstof og fosfor væk vil ministeren gerne have mere natur eller hvad er det ministeren egentlig vil med det her lovforslag hvad er det egentlig der er målet med at vi nu igen skal forhandle

bare vil give en gave og være den gode giver eller er det fordi ministeren gerne vil gøre noget for

af og sprøjtegift

skabe mere natur i danmark efter man har pløjet brakken op

så min hensigt med det her forslag er at give borgerne adgang til at gå

at ministeren ikke vil betale for det man gerne vil give ministeren vil gerne være den gode

som de her erhvervsdrivende landmænd ellers kunne producere

jeg synes ministeren skal sige hvad det her drejer sig om ministeren vil gerne stå i det gode lys og give en god gave men ministeren vil ikke betale det det koster samtidig kan ministeren

at det her skal træde i kraft den tidligere minister sagde jo også at det var den første september ja hvis tingene var på plads så man kunne gøre det på en god og ordentlig

hundrede og femten million kroner i hektarstøtte altså i enkeltbetaling

at haft rigtig stor respekt for og når de siger til mig at det her er en hundrede procents kompensation

gennemsnit men det er en hundrede procents kompensation så synes jeg sådan set vi har givet landmændene den kompensation som de kan forvente og som de har ret til

grundlovens forstand har de jo ikke ret til erstatning men kompensation for mistede indtægter

økonomerne som ved noget

omkring randzoner om man kommer fra hjørring fra nordjylland

efterlader et stort retssikkerhedsmæssigt hul for den enkelte landmand så siger ministeren

at gå til kommunen men kommunen skal administrere en lovgivning om noget som er dynamisk

i tvivlstilfælde hvor er retssikkerheden henne for landmanden

om man skal finde sig i

at sætte sig og drikke kaffe i hendes have det er nemlig sådan

i naturbeskyttelsesloven er nogle meget klare rammer for hvad man faktisk må når offentligheden har adgang til naturen

på områder tæt ved bebyggelse så jeg vil sige at der

klare regler for det og det er min hensigt at i forbindelse med at randzoneloven træder i kraft vil lave en oplysningskampagne til borgerne sådan

hvad der er ens pligt hvis man som borger skal ud i naturen på anden mands ejendom så jeg tror ikke

ministerens og folketingets og folkestyrets opgave at sikre

dem der bor på landet og hvis man er landmand og står

skubbe aben videre til en kommune men

bekymret for om folk kommer

i fødevareministerens have

jeg er ikke enig i at der er et retssikkerhedsmæssigt spørgsmål og jeg er ikke enig i at jeg som minister skal

rundt og definere hvad der er vandløb eller ikke er vandløb når det nu er defineret i forvejen

i vandløbsloven definerer man vandløb

besluttet at det er kommunerne der er myndighed for

hvert fald tro at det er en lokal sag og derfor er kommunerne der bedre ved det end jeg ved det inde i ministeriet derfor er det kommunernes ansvar og jeg vil gerne have mig frabedt at jeg skubber noget over på nogen sådan

vandhul hvis det er en tør sommer

noget vand i vandhullet skal man så lægge bræmmer

trods af at det nogle gange er vådt og nogle gange er tørt og er man i tvivl

nu har ordene god regeringsførelse været nævnt et par gange i

det vi er i gang med i øjeblikket det er faktisk

og så bliver vandhullerne meget omfangsrige men hvis det er en meget tør sommer dem har vi desværre alt for få af er vandhullerne ikke særlig store

naturen ændrer sig hele tiden og derfor er det nødvendigt at have nogle særlige definitioner og her læner vi os også op ad en definition på vandhuller det her folketing har vedtaget lovgivning om vandhuller rigtig rigtig mange gange i naturbeskyttelsesloven er der også fuldstændig klare regler om søer og vandhuller så jeg vil sige at er man i tvivl

må man jo spørge men udgangspunktet er at hvis et vandhul er

komme lidt til bunds i de her spørgsmål det synes jeg

om de her landmænd slipper for at betale ejendomsskat

for at en kompensation

blandt andet med kortlægning og den slags ting

landmændene slipper ikke for at betale ejendomsskat de ejer stadig væk jorden de får en kompensation for den

det er en kompensation som samlet set sammen med enkeltbetalingen er

regeringen vil og hvor ministeren

har besvaret altså kommunerne

landmændene slipper ikke for at betale ejendomsskat nej det gør de ikke

den samme måde det her handler om naturen det handler

flere måder en af måderne er at reducere forbruget oppe på markerne

grøn vækst at lave randzonerne og derfor

er det ikke en indskrænkning i

ejendomsretten og dermed er det heller ikke ekspropriativt og dermed ejer landmanden stadig sin jord og dermed skal han også betale

vedrører alene den lov som venstre selv har vedtaget venstre sad selv på ministerposten venstre har selv

og halvtreds fra to tusind og elleve synes jeg måske at der skulle laves en lille intern ransagning på et venstregruppemøde og ikke her i folketingssalen

jeg mener ikke at problemer med lovkvaliteten

jeg godt spørge ministeren om ikke ministeren mener at det er udtryk god regeringsførelse

og således at domstolene præcis ved hvad de har at dømme efter

randzoneloven gør det fuldstændig klart at der skal være randzoner langs vandløb

kommer med her handler om offentlighedens adgang det er også fuldstændig klart

er vandløb og kommunen og få et meget klart svar jeg kan ikke se hvad problemet er lovkvaliteten

den ene gang efter den anden siger spørg kommunerne

på det pågældende område ministeren

se

af demokratiet i det her land og når folketinget har givet en myndighed til kommunerne så skal man da ikke sige at de bare skalter og valter efter forgodtbefindende jeg går da ud fra

den myndighed de har meget alvorligt og jeg vil i hvert fald sige at

nej der er ikke flere der ønsker at udtale sig og da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal tiltrådt af et mindretal

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal tiltrådt af

ændringsforslaget er forkastet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

da det ikke er tilfældet

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter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

tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

vesselbo som ordfører for venstre

havde jeg ikke tænkt at det skulle blive noget af en oplevelse at være ordfører

har været noget af en speciel oplevelse at

lovforslag

derfor har jeg

nogle forhandlinger med socialministeren om forslaget det er så ikke lykkedes

de ting der skal foregå her at der skal trækkes noget ned over hovedet på nogen i den her sag vi har lavet et

ændringsforslag som går ud på

de forhindringer der måtte være for at to af samme køn kan vies det betyder at

det være muligt for to personer af samme køn at blive borgerligt eller kirkeligt viet det er den ene hovedpointe den anden hovedpointe er så og det er dér det liberale

at når det er sket tager tager vielsesmyndigheden derefter stilling til om man ønsker at gøre brug af den mulighed

står man jo frit

at de i den her sammenhæng vil stå frit med hensyn til at finde ud af hvordan de vil gribe den her sag an men pointen er

de mulige forhindringer der er for at to af samme køn kan blive viet og det mener jeg

drejet sig om det der er problemet med det her lovforslag

det har vi også givet udtryk for i et betænkningsbidrag er at

der er en række ting hvorom man må

der sker hvis det her lovforslag bliver vedtaget alle de civilretlige spørgsmål

besvaret nu har jeg lige læst at der er kommet et

håbe at det hele bliver færdigt inden den 15

hvis vi havde forhandlet om det her hvis socialministeren imod sædvane havde villet forhandle bare mødes

almindelig god regeringsførelse nemlig at give teknisk bistand til ændringsforslag

fundet sammen om de her ting nu har vi så lavet det selv uden teknisk bistand fra ministeren det er helt uhørt at ministeren har sagt nej til det

efter opfordring både fra præsidiet og fra socialudvalget alt det her siger jo noget om

ikke bare drejer sig om at to personer af samme køn skal have mulighed for at blive viet det drejer sig om nogle helt andre ting og det er jo dem som venstre har gjort noget ved

kommet udenom ved netop at foreslå

her liberale mulighed for at to af samme køn

og fem som kommer bagefter af tekniske grunde fordi vi skal lave

går tilbage til til udvalget og så kommer

regeringspartierne gør

politik at man går ind for at

hvad der er venstres politik på det her område

for at to af samme køn kan blive viet og så siger vi at så kan vielsesmyndigheden selv tage stilling til om man

og hvordan man vil gøre brug af det så hvordan herre martin henriksen vil fortolke det

martin henriksen jeg synes det står ganske klart

vil det også dér stå fuldstændig tindrende klart hvad det er der er venstres position

modstandere af det kønsneutrale ægteskab ikke fordi vi ønsker at forskelsbehandle men fordi vi ønsker at fastholde at ægteskabet er mellem mand og kvinde det synes er mange gode argumenter for

hvad er venstres position ved tredjebehandlingen af det her lovforslag vil dér stå tindrende klart hvad der er venstres position

han kan glæde sig til at konstatere hvordan venstres medlemmer stemmer i morgen

at når det er etiske spørgsmål bliver vi stillet frit

venstres medlemmer stemme ud fra den overbevisning vi har netop i den her sag

det her lovforslag skal vi jo råbe hurra for fordi det er

på den anden side

om det liberale hvis man nu inddrager l en hundrede og fem hvor man giver præsterne mulighed for at sige

at to af samme køn kan blive viet så jeg synes også herre

arbo bæhr skulle smile lidt og være glad over at der i hvert fald er en forholdsvis bred enighed

i modsætning til dansk folkeparti

det er godt at venstre går ind for at at folk af samme køn kan blive viet i den danske folkekirke

ligebehandlingen i danmark så derfor synes

og sige ok der er noget man kan vælge til i stedet for at

hvis man går ind for det og vælge fra

er at venstres forslag er mere liberalt idet

bestemmer vielsesmyndigheden selv om man vil gøre brug af det

i givet fald hvordan man vil gøre brug af det det er jo meget mere liberalt end det som ligger i det her

imod så det er et lidt underligt spørgsmål jeg stemmer selvfølgelig for venstres

personlige holdning til selve

helt tindrende klart i morgen hvad jeg stemmer

betyder at det forbliver en hemmelighed hvad venstre har tænkt

arbo bæhr er så bekymret at man i enhedslisten er så bekymret for folkekirken havde jeg godt nok ikke troet

men i forbindelse

vil jeg knytte nogle kritiske bemærkninger til lovkvaliteten eller mangelen på samme og hele processen regeringen har jo haft travlt det må man sige alt for travlt med at tromle

det skulle hastes igennem og det ses selvfølgelig kan regeringen gøre

den har jo flertallet bag sig men tillad mig at udtrykke min forundring

på nuværende tidspunkt fremsættes som lovforslag og efterfølgende får lov til at passere igennem folketinget jeg forstår det simpelt hen ikke man fremsætter et om det homoseksuelle ægteskab hvor følgelovgivningen og retsvirkningerne slet ikke er kendte

man med et trylleslag ægteskabet og familien fuldstændig hvilket for mig er så stort og historisk et indgreb at vi i folketinget da bør vide hvilke konsekvenser det får for familielovgivningen børnelovgivningen og så videre og så videre men nej udredningen er end ikke færdig vi skal altså tage stilling til et

som vi ikke kender konsekvenserne af

beder os om at vedtage et

hvorfor gør man ikke arbejdet færdigt hvorfor gør man ikke følgelovgivningen færdig inden man beder os tage stilling

er så upræcise og på visse punkter direkte fejlagtige oplysninger hvilket meget hurtigt giver anledning

den beskrives i lovforslaget med et citat fra regeringsgrundlaget og der står regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken uanset deres seksuelle orientering

af bemærkningerne at det homoseksuelle ægteskab er ført ind i kirken i lande som

og her må man jo le det er jo forkert og

på nuværende tidspunkt vi har gjort opmærksom på det mine konfirmander ved at man er katolik i de pågældende lande og at

ægteskabet derfor er et sakramente altså et ægteskab mellem mand og kvinde

og der bør i et lovforslag ikke optræde så upræcise og fejlagtige oplysninger som

har hjulpet regeringen med at lave de nødvendige korrektioner og præciseringer

måde regeringen for at have fremsat et makværk af et forslag så det skulle være mine bemærkninger til forslaget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

haft ordet det kan nås endnu værsgo

får et lovforslag som er så dårligt forberedt og derfor har vi jo også ved førstebehandlingen sagt træk det dog tilbage og kom tilbage til efteråret når man har fundet ud af

i forbindelse med homoseksuelle for der står jo faktisk kun i lovforslaget at det har samme retsvirkninger som registreret partnerskab

man i virkeligheden sælger den samme vare bare nyt indpakningspapir og det er jo

der ville være i modstrid med markedsføringsloven

også fået forkerte svar så sent som i dag bliver der rettet op på forkerte oplysninger om homovielser i

det viser sig også at et høringssvar fra en biskop er forsvundet i processen og det er jo ikke særlig godt at folketinget ikke får

jo tale om et gevaldigt lovsjusk og det skriver vi også

men der skal ikke være tvivl om at det konservative folkeparti går ind for at homoseksuelle har en umiddelbar ret til at blive viet i kirken

arbejdede vi også for i vores regeringstid

tæt på at få et tror jeg bredt resultat men det kan jo aldrig bevises

respekteres som forskelligt men behandles juridisk ens det er det karakteristiske ved et samfund der er pluralistisk og

derfor har vi stillet forslag om at man har to betegnelser at

vielse i kirken

og det betyder så mellem mand og kvinde

man vies til et fællesskab det var et udtryk biskopperne kom med under min kirkeministertid

kvinde kvinde det betyder at ligesom man er heteroseksuel

også to forskellige betegnelser når man går ind ad kirkedøren og ud ad kirkedøren igen derfor håber jeg da at der vil være forståelse for at man respekterer

er forskelligt skal respekteres som forskelligt men behandles juridisk ens og det er jo det man gør hvis man sørger for at det har ægteskabsretsvirkninger men det har

bare ikke sørget for for det har ikke ægteskabsretsvirkninger det har fortsat kun partnerskabsretsvirkninger hvilket betyder at det er en falsk indpakning det bedste ville være

det tilbage og give det en ordentlig behandling og så sørge for

synes at vi i dag burde være rigtig stolte

en lov der gør at to mennesker af samme køn kan blive gift med hinanden indgå ægteskab jeg synes det er en ganske fantastisk ting at vi

to tusind og tolv og også gerne vil vise de borgere der bor i vores land at

går ind for ligestilling og her betragter menneskers kærlighed lige der

ændringsforslag fra venstre som vi skal tage stilling

venstre selv mener er liberalt nemlig at man skal sige

særlig frugtbart at man på den måde lader det være op til hver enkelt som skal udføre en form for kirkelig handling selv at definere hvad ritualet skal være jeg tror uden at skulle blande mig meget i den del af lovforslaget som handler om l

hundrede og fem som handler om den kirkelige del at vi skal være påpasselige med ikke

på den måde at splitte den identitet der er også når vi

tæt sammenknytning og som ministeren for kirke og ligestilling er minister på

jeg modtog ønske om et ændringsforslag som som jeg vurderede hørte til

l en hundrede og fem og derfor lavede jeg naturligvis ikke et ændringsforslag til et

som ikke var mit eget efterfølgende blev ønsket

om hvad indholdet i ændringsforslaget skulle være så ændret og derfor har vi naturligvis

at der er lavet et ændringsforslag

mulighed for at lave sit eget ritual og

januar og til det vil jeg gerne sige

inviteret folketingets partier til en drøftelse

det var vigtigt for regeringen at vi hurtigt

at indgå ægteskab men vi kommer til at fremsætte lovforslag som gør

af det ægteskab vil være de samme som af det registrerede partnerskab det vil sige at indtil vi har fået lavet udredningen af eksempelvis børneloven bliver vi nødt til at sige at den lovgivning der gælder er den samme det betyder at

indkalder jeg bredt så indkalder jeg alle partier for på trods af at man kan have svært ved at skulle støtte at homoseksuelle

indgå ægteskab ændrer det ikke ved at man selvfølgelig har adgang til det forhandlingsbord som jeg vil sidde ved og hvor jeg vil tage den drøftelse om hvordan børneloven og andre love eventuelt skal ændres så uanset hvordan man ender med at stemme er man velkommen til de kommende forhandlinger

udredningen kommer efterfølgende ægteskabet kommer nu

sådan at regeringen har lagt det meget åbent frem

bliver vedtaget i to tempi

det på nogen som helst måde har været sjusket eller

negligeret vi har hele tiden sagt at det

øvrige ændringer

der var om et høringssvar som ikke er indgået

biskoppen over ribe stift ikke var noteret korrekt og vi har naturligvis derfor taget kontakt til biskoppen

så igen blevet videresendt til en anden forkert adresse

modtaget og det indgår i den høringsoversigt som naturligvis er

hvad vi skal kalde et ægteskab de konservative har et ønske om at man måske skal være livsfæller og hvis ikke

sagde han da han skulle forklare hvad venstres holdning var at han ikke havde noget imod at homoseksuelle blev

stå på mål for det lovforslag vi har og også for den proces der har været i forbindelse med

snart vedtager at homoseksuelle får mulighed for

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

for stemte tyve imod stemte

forkastet herefter er ændringsforslag nummer en

bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal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

er forhandlingen sluttet og vi går til afstemning afstemning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

ja det gør herre steen gade

at udvalget ønsker både l en hundrede og to og firs

udvalget til fornyet udvalgsbehandling her mellem anden og tredje behandling altså begge forslag og ikke kun det ene som

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går

vedtaget der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse betragter

som vedtaget det er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

ti jeg henviser til den dagsorden